anmeldelser justitsministeren beslutningsforslag nummer

schengeninformationssystemet på for henholdsvis ind og udrejsekontrol samt politisamarbejde og strafferetligt samarbejde

i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget christian poll som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for josephine fock

et lovforslag som handler om nærhedsfinansiering i regionerne en del af regionernes finansiering skal fremover hedde nærhedsfinansiering regeringen har lavet det her som en del af den økonomiaftale med regionerne som gælder fra to tusind og nitten vi har her i folketinget drøftet

er i socialdemokratiet utrolig glade for at man fik skabt et flertal i folketinget som gjorde at regeringen fjernede produktivitetskravet på sundhedsområdet nu kommer regeringen så med et forslag

resultatbaseret styringsmekanisme som altså hedder nærhedsfinansiering der er sat fem kriterier op som regionerne skal overholde for at få den del af finansieringen som ligger her det svarer til cirka en milliard

det er gjort sådan at regionerne skal leve op til kriterierne de skal opfylde mindst fire af de fem kriterier for at få det fulde beløb som er sat af lad mig som den første ordfører blot lige nævne hvilke fem kriterier det er der er sat op

ske en reduktion af antal sygehusforløb per borger

reduktion i drg værdi per kroniker og det er kol patienter og diabetespatienter man her

for det tredje reduktion af andelen af indlæggelser der fører

det fjerde kriterie er en stigning i andelen af virtuelle sygehusforløb

det femte og sidste en implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienter vi er

socialdemokratiet sådan stemt at vi støtter lovforslaget

bider meget mærke i de ganske forudsigelige høringssvar der er kommet

og interesseorganisationer de er ganske kritiske og det er de over for nærhedsfinansieringen og den resultatbaserede styring og om det vil bidrage til mere sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet de ser sig generelt set helst fri for

i socialdemokratiet har vi sagt at der skal nogle andre styringsmekanismer til vi har ikke været inde i en drøftelse heller ikke med regeringen af hvordan de skal være men vi er overordnet set enige i at der skal være nogle styringsmekanismer og

allerede givet udtryk for at vi er glade for at vi har fået fjernet produktivitetskravet

fuldstændig uholdbart pres der var på de ansatte

sygehusene og derfor var det her virkelig tidspunktet

det er mærkeligt at stå her i folketingssalen i dag i disse uger hvor vi i den grad venter på at regeringen skal komme med en sundhedsreform der er mange trusler hen over hovedet på de fem danske regioner og det virker paradoksalt at vi står her og skal diskutere styring

mekanismer og rammesætning når regeringen holder os alle så langt ud i forhold til den tidsmæssige afsløring af hvad det er regeringen tænker omkring

det synes vi er

vi må sige at de dele der er lækket og og som er meldt ud også fra statsministerens side

sygehusene op omkring en og tyve nye

det ville være dejligt hvis sundhedsministeren i dag kunne afsløre noget mere for vi synes som sagt det er ganske paradoksalt at vi har det her lovforslag til at ligge nu hvor alt og alle koncentrerer deres tanker og fantasier om hvad det er regeringen pønser på

i socialdemokratiet noget af den samme

kritik og skepsis som også interesseorganisationer og faglige organisationer giver udtryk for for vi synes det er mærkeligt at regionerne skal kunne straffes i deres leveren af deres del af ansvar og opgaver i sundhedsvæsenet

både kapacitet og faglighed er på plads det er noget af det vi gerne vil drøfte med regeringen og det holder vi et skarpt øje med frem mod tredjebehandlingen af det her lovforslag socialdemokratiet kan støtte det her lovforslag og jeg har lovet at sige fra min kollega lotte rod fra det radikale venstre at det radikale venstre også støtter lovforslaget så skal jeg hilse og sige at det radikale venstre

er glade for at produktivitetskravet endelig bliver afskaffet det radikale venstre vil at pengene skal blive hos regionerne og ikke gøres afhængige af

faktisk en lille smule i tvivl om hvad socialdemokratiet mener om

det er jeg helt enig i og socialdemokratiet mener også

synes socialdemokratiet det er en god idé en af de ting der ligger i det

kobler økonomiske incitamenter til for eksempel et krav om at der skal være færre sygehusforløb

af et økonomisk incitament med noget der burde være en faglig vurdering hvad tænker socialdemokratiet om

har den samme skepsis som mange andre giver udtryk for og det er at hvis ikke kvaliteten hvis ikke fagligheden hvis ikke kapaciteten hvis ikke kontinuiteten i de otte og halvfems kommuner er oppe på et højt niveau så vil der blive genindlæggelser det er det svageste led som vi som socialdemokrater kan vurdere i hele det her setup i øjeblikket svagheden ligger som sådan ikke primært hos regionerne men den ligger i den meget store variation i faglighed

var jo at regeringen kom med sit bud på hvad der

skal ske med det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen og jeg må sige

fald konstatere at vi ikke kender den endnu men de her økonomiske incitamenter

første januar to tusind og nitten uden at regeringen har leveret på hvad der skal ske med det nære

virkelig være rigtigt at regionerne skal risikere at miste penge når nu den anden del

meget enig med med enhedslistens ordfører i

i forhold til at vente på at der er en kaptajn der rejser sig i regeringen og får styret alle de positive indlæg der er kommet fra alle interessenter i sundhedsvæsenet omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen det er en enorm mangel og det er ikke at tage ansvar for noget af det mest komplicerede og mest presserende i vores sundhedsvæsen

det der går mest ud over patienter og rejser den største frustration i hverdagen jeg kan godt sige

hvert fald har ventet i tre år på resultaterne og det er udskudt gang efter gang

vi i dansk folkeparti fik overbevist regeringen om at produktivitetskravet havde

hvor man fra starten af havde fået gang i et sundhedsvæsen med det her produktivitetskrav og nu var nået til et punkt hvor man skabte nogle uheldige incitamenter i sundhedsvæsenet til at man skulle have borgerne så mange gange som muligt på sygehuset i stedet for at yde så god en behandling som muligt på sygehusene det er heldigvis blevet afskaffet men det efterlader jo et

at styre økonomien omkring det danske sundhedsvæsen det der med l seks og tres bliver lagt op til

er et system med mere fokus på nærhed og vi synes at

at man fra centralt hold sætter fokus på nogle af de ting som halter i systemet og en gang imellem også bruger det redskab der hedder at man lægger et pres på dem der leverer eller yder sundhedsydelser i

det her med samarbejde i sundhedsvæsenet det var i hvert fald en stor del af den her konference

bare konstatere at

har været på dagsordenen i rigtig mange år og nu kan det

man med et lille økonomisk pres på regionerne måske kunne få regionerne til at tage det her samarbejde lidt mere alvorligt og måske gribe telefonen og ringe ud til landets kommuner og få det her samarbejde op at stå vi synes i dansk folkeparti at det er en glædelig udvikling at man skaber det pres så borgerne kan opleve et

er derude og derfor støtter dansk folkeparti lovforslaget

at den vurdering af hvad problemets omfang er er lidt mangelfuld nu refererede ordføreren selv til den konference vi

fremtidens sundhedsvæsen og en af de ting som jo lød igen og igen fra kommunerne er at man ikke har økonomien til at sikre den kapacitet og den kvalitet der skal til for at man kan løfte den her rigtig store opgave med at man skal tage sig af flere borgere i fremtiden

presse regionerne økonomisk til at de skal se borgerne mindre end de ellers har gjort

indtil for ganske nylig var landets fattigste kommune holbæk kommune hvor jeg sidder som udvalgsformand for sundhedsudvalget jeg vil sige at vi i hvert fald er mere end klar til at lave et tættere samarbejde med region sjælland

problemstilling fejet af banen og få gjort noget ved det jeg har endnu til gode at høre noget fra region sjælland i den kapacitet så jeg synes sådan set at

klar uden at der skal tilføres nye ressourcer

bare fuldstændig uenig i men det er så hvad det er

presset ud i kommunerne i stedet regionerne

enige om at det skal vi have fundet en løsning på

udtrykte mig uklart men jeg mener helt klart at det

for længe været været alt for let at lade være med at tage hul på den her opgave

gå ind i et aktivt samarbejde med sine kommuner

tak for

mest effektivt styrer vores sundhedsvæsen så vi hele tiden er skarpe på at vi skal have mest sundhed for pengene det er heller ikke nogen hemmelighed at vi igennem snart mange år har haft udpræget fokus på på kvantitet og aktivitet og det har givet god mening men verden omkring os forandrer sig og danskernes sundhedsvæsen er ikke en statisk størrelse men et levende og dynamisk sundhedsvæsen som vi i venstre har stort ønske om også skal følge med tiden udenfor er det efterår bladene er ved at falde af træerne det regner og rusker og vi skal meget ondt igennem før det atter lysner og foråret kommer os i møde men vi kan da godt her i salen tage forskud på glæderne

tiden tilbage til umiddelbart før sommerferien hvor regeringen og danske regioner indgik en ny økonomiaftale der ikke bare som noget helt nyt prioriterede målrettede midler til et løft af psykiatrien men også satte retningen for en helt ny styringsform nærhedsfinansiering og hvad er så det for en størrelse sundhedsministeren

et opgør med den statslige aktivitetspulje var

afgørende at vi trækker i den samme retning lige adgang til behandling af høj kvalitet uanset hvilket postnummer man har og korte ventelister for nu blot at nævne et par eksempler

vi så sikre os at det netop

den retning vi bevæger os når vi nu for eksempel ved at fremtidens patienter i højere grad vil have mere komplekse behandlingsbehov med flere diagnoser flere kronikere og flere ældre altså fremtidens behandlingsbehov som vil stille endnu større krav om sammenhængende behandlingsforløb og hvad der reelt skaber værdi for patienten

at stille krav til hinanden sygehuse praksislæger kommuner og os på christiansborg vi skal sikre os at man har den nødvendige frihed til at leve op

af for eksempel os på christiansborg med økonomiaftalen for to tusind og nitten er

som på forskellig vis understøtter målsætningen om både sammenhæng og omstilling og lad mig kort ridse kriterierne op de fem kriterier er færre sygehusforløb per borger lavere omkostninger ved kol og diabetesbehandling færre genindlæggelser inden for tredive dage flere telemedicinske forløb

nogle vil måske undre sig over at der ikke er opsat konkrete måltal eller effektmål men her er det vigtigt at understrege at vi med den nye styringsform udstikker en retning som regionerne kan arbejde hen imod dertil kommer at kriterierne jo ikke er nagelfaste men kan justeres over tid jeg har noteret mig at mange af høringssvarene roser det forhold at både aktivitetspulje og produktivitetskrav nu er historie men også at flere udtrykker betænkelighed ved at styringen og eventuelt tilskud nu rykker fra at være aktivitetsbestemte til at være resultatafhængige jeg anerkender den betænkelighed og har stor forståelse for at det for eksempel kan være svært at indgive gennemarbejdede høringssvar hen over sommeren men når jeg nu alligevel ikke er så bekymret er

at vi i fællesskab formår at dreje skuden om man så må sige så vi sikrer at flere patienter i fremtidens sundhedsvæsen modtager behandling

hvor det giver mest mening og det vil langtfra altid være på de nye supersygehuse venstre vil nærheden og netop derfor giver det mening at vi blandt andet

med nærhedsfinansieringen sikrer at hvis det giver mest mening for kronikeren at gå til kontrol i et kommunalt sundhedshus ja så er det der man bevæger sig hen frem for til et fjernt sygehus digitale løsninger en stærk og veluddannet almen praksis og kompetente udgående sygehusfunktioner for nu blot at nævne et par eksempler vil være stærke aktører når vi ændrer praksis fra aktivitetsbestemt finansiering til resultatbestemt finansiering det handler om danske patienter og også her er venstre på patienternes side venstre kan støtte lovforslaget som

der er jo en række af de her krav som regionerne skal levere på og bliver målt på og som regionerne risikerer at miste penge på som jo afhænger af hvad der sker ude i kommunerne og regeringen har jo længe helt tilbage siden sidste valgkamp i to tusind og femten bebudet en plan for det nære sundhedsvæsen

venstres ordfører mangler de afgørende forudsætninger for at regionerne rent faktisk kan levere på de her krav ikke fordi regeringen ikke har leveret endnu

om timingen imellem de her forhold

med at indføre økonomiske sanktioner over for regionerne når forudsætningerne ikke er på plads hvordan skal regionerne kunne levere på færre

sygehusforløb per borger færre sygehusforløb per kroniker når det er en opgave som kommunerne skal være med til at løfte

til gode at fortælle hvordan man mener skal opfyldes

og vente med det til de forudsætninger rent faktisk er

jeg vil også sige at regeringen har indgået en økonomiaftale med danske regioner og jeg har fuld

tillid til at den reform som

også at man gentagne gange har

de udfordringer der er mellem regioner almen praksis og kommuner og at man med reformen i langt højere grad end vi har set tidligere vil formå at skabe et mere nært og sammenhængende

hospitalerne hvert år skulle levere mere aktivitet flere behandlinger flere operationer uden at der fulgte penge med til opgaven og det førte til et særdeles presset arbejdsmiljø hvor medarbejderne sled for at få enderne til at mødes og det er i øvrigt stadig virkeligheden ude på hospitalerne

produktivitetskravet vi

beslutningsforslag samråd med flere ministre der har været aktioner breve fra medarbejdere store hospitaler videoklip fra sundhedspersoner og foretræder fra de faglige organisationer sådan nogle fremskridt eller sejre har mange fædre eller mødre

og det kan man også høre på debatten her i dag for mig

sygeplejersker læger social og sundhedsassistenter jordemødre og andre faggrupper på hospitalerne kæmpede hårdt

det her lovforslag vil i stedet for produktivitetskravet installere en ny form for styring nemlig det man kalder nærhedsfinansiering i enhedslisten synes vi det er en dårlig idé det er godt at produktivitetskravet er væk men vi skal ikke erstatte det med et nyt styringsregime med nye uhensigtsmæssige konsekvenser nærhedsfinansieringen betyder at regionerne skal leve op til en lang

ellers risikerer man økonomiske sanktioner blandt de mål er for eksempel krav om at der skal være færre sygehusforløb per borger og færre sygehusforløb per patient

kol og diabetes

økonomisk straf det betyder at det er økonomiske hensyn som risikerer at være styrende for hvad der sker

vi ved at kapaciteten og kvaliteten lokalt langtfra er på plads endnu

hvis patienterne bliver indlagt mere lovforslaget her rummer ingen svar på hvordan der skal

seneste rygter at regeringen for

så pisken skal altså svinges over regionerne men regeringen har stadig ikke leveret den plan som efter regeringens egen opfattelse skal til for at gøre det muligt at flere behandles i det nære sundhedsvæsen

det skal der efter vores mening også

flere patienter ud på kommunale akutpladser om to uger

som vil sikre netop det enhedslisten mener ikke at sygehuse og regioner skal detailstyres fra finans eller sundhedsministeriet vi ønsker en større frihed til regionerne

i stedet skal overføres via bloktilskuddet

økonomiske ramme via de otte nationale mål

derfor stemte vores medlem af danske regioners bestyrelse også nej til den økonomiaftale som indebar nærhedsfinansieringen vi stemte nej til økonomiaftalen i folketingets finansudvalg

men jeg hører ikke noget forslag

hvordan man så skal styre økonomien i regionerne

det eller mener enhedslisten at man kan

regionerne uden nogen form for styring af økonomien

som jeg sagde til sidst i min tale

ligger og otte nationale mål og man aftaler ting i økonomiaftalerne

jeg også ser mange høringssvar

en række uhensigtsmæssigheder altså at man begynder at træffe beslutninger om hvornår en patient skal indlægges ud fra et økonomisk hensyn frem for ud fra et fagligt

det skal selvfølgelig sikres med hensyn til

procent i gennemsnit over

kommet patienterne til gavn

vi kan se er et arbejdsmiljø som

at man har skullet levere mere og mere uden at

få penge med til opgaven jeg tror sagtens at man kan lave effektiviseringer og det

at både personale og driftsherre har en interesse i men at have sådan en automatisk grønthøster hvor man ikke tager stilling til hvorvidt der rent faktisk er tale om en effektivisering eller

sundhedsvæsenet i danmark når enhedslisten nu forfægter synspunktet om at det er regionerne der bør stå for sundhedsvæsenet i danmark bør regionerne så ikke også være forpligtet på de aftaler de selv indgår vedrørende sundhedsvæsenet i danmark for det er jo det det her er det er jo en udløber af en aftale som regionerne selv har skrevet under på skal regionerne ikke være forpligtet

set underordnet for mig hvilken økonomiaftale der er indgået

med nogle ting som skal

indlægges på et hospital

ikke leve op til de aftaler man selv indgår eller skal det være sådan at man

løber fra de aftaler man selv indgår hvad er enhedslistens synspunkt på det

må danske regioner svare på hvordan de tager stilling til det

mener at det her er et dårligt styringsredskab og derfor stemmer vi imod

vi ikke at vedtage det her

sammen på et område som ikke har konkurrence

en finansieringsmodel men to procentskravet har dog haft sin effekt igennem mange år det havde bestemt også nogle fejl men det er ikke som

siger og som vi tit har hørt fra de røde partier

det er bestemt ikke på grund af to procentskravet at

sundhedspersonalet har skullet løbe alt for stærkt hvilket jeg er totalt enig i at de har de har virkelig løbet alt for stærkt og det har aldrig været meningen men den primære årsag til det har været et

på det enkelte hospital og endda på den enkelte afdeling dansk sygeplejeråd siger selv at den del af dokumentationen som er overflødig

fordi sundhedspersonalet derude skal have bedre arbejdsvilkår det som vi så gør nu

at vi foreslår en anden finansieringsmodel

er aktivitetsbaseret sådan som to procentskravet var og som i virkeligheden belønnede

jo flere gange en patient blev genindlagt jo flere operationer jo flere behandlinger jo større belønning fik regionen eller hospitalet det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt det vi gør nu er at foreslå en nærhedsfinansiering som belønner at man holder patienterne raske

det giver jo rigtig god mening at man på den måde laver et incitament til både at holde patienterne mere raske og også til at behandle dem der hvor det er rarest for patienterne nemlig så tæt på deres hjem som muligt

kan være langt til et hospital så selvfølgelig er det da rarest for en patient at blive behandlet enten i hjemmet eller hos egen læge og det er det

det her går ud på det synes jeg og liberal alliance er

og hospitalerne skal styres

i alternativet har

dels vil de erstatte de styringsredskaber med en ny styring som kaldes nærhedsfinansiering begge dele er allerede aftalt

med regionerne i foråret målet med

nærhedsfinansieringen er ifølge regeringen at styrke sammenhæng og omstilling til det nære sundhedsvæsen ved at

milliard kroner af regionernes finansiering afhænger af deres præstationer

et bredt sæt af opsatte resultatkriterier for sammenhæng og nærhed det vil sige at styringen går fra at være aktivitetsbaseret til at være resultatbaseret forslaget indebærer desuden at sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om resultatkriterierne herunder fastlægge mål for hvert resultatkriterie vi hilser det velkommen at vi får afskaffet de styringsprincipper vi har nu og i stedet får noget common sense ind på området

så vi frem for at have nogle styringsprincipper som for eksempel handler om ydelsesstyring hvor

altså kigges på hvor mange dage man er indlagt

få udgående sygehusfunktioner som det bliver nævnt som eksempel fra regeringens side den del

fremgår af høringssvarene flere af høringssvarene for eksempel

lægeforeningen yngre læger lo danske patienter

fremhæver en bekymring for at de økonomiske incitamenter kan lede til uhensigtsmæssige beslutninger

nærhedsfinansiering kan være en risikabel styring fordi det økonomiske incitament kan lede til uhensigtsmæssige og ikkefagligt funderede beslutninger ældre sagen opfordrer til at

suppleres med en patientoplevet indikator på resultatmålingen hvilket vi også

meget fornuftigt i alternativet synes vi som nævnt at det er

og aktivitetspuljen fjernet

et styrket og sammenhængende og mere nært sundhedsvæsen men vi kan ikke støtte op om

den statslige styring og indgriben i sundhedsvæsenet har taget overhånd og

nærhedsfinansieringen er endnu et eksempel på det vi mener

det skal være faglighed der flytter patienter fra et sted til et andet ikke økonomi

vi ønsker at forandringerne i sundhedsvæsenet i langt højere

at vi i højere grad inddrager patienterne i at vurdere for eksempel hvor mange smerter de har om de har fået forbedret livskvalitet og er i stand til at gå på arbejde og så videre vi er derfor positive over for den første del

vi håber at regeringen vil se på blandt andet erfaringer der er gjort på bornholm

at man så samtidig ønsker at underkende en aftale som regionerne selv har indgået det er jo netop at tage

når man underkender det som regionerne selv siger ja til og siger at

vil vi vedtage noget andet i folketinget

holdninger til hvordan vores

sygehusvæsen skal drives og vi tager også udgangspunkt i de erfaringer

de erfaringer der er gjort på bornholm hvor man i højere grad har

udgangspunkt i tillid frem for kontrol og det er den vej

selv har sagt ja til så laver man jo statslig styring som trumfer det som regionerne selv mener at de vil have

opdele og sige at det er fordi vi har et andet synspunkt i vores parti når man vælger at træffe beslutninger på christiansborg om hvordan sundhedsvæsenet skal indrettes i modstrid med det som regionerne selv har sagt ja til

laver man da central styring af

detailstyre herinde fra christiansborg at

indgå en aftale kan der være mange forskellige årsager til og vi ved også at regionerne

i højere grad skal være op til

de enkelte sygehuse og at vi har tillid til

vi se på hvordan man har gjort det på bornholm

den økonomiske incitamentsmodel og over i

alting koster penge hvis økonomien ikke bliver overholdt i regionerne

der er incitament for hvilken form for behandling man får som patient eller om man bliver flyttet fra det regionale sygehusvæsen ud i kommunen det skal ikke være økonomi der er afgørende for det fordi det er en faglig beslutning og det vi har set indtil nu og som er godt ved det her forslag er at vi får afskaffet den type incitament som handler om at man har en liste over aktiviteter som man kan vælge fra og man kan så kun vælge det og det er rigtig positivt at vi kommer væk fra det vi er bekymrede for at den nye model vil have den samme form for

i sommer og blandt andet det her forslag tager vi endelig og langt om længe afsked med det forhadte omprioriteringsbidrag og fra at have været alt for fokuseret på aktivitetsmæssige styringskriterier i sundhedsvæsenet skifter fokus nu mod resultater og også øget nærhed i udførelsen af sundhedsopgaverne det er godt og en helt væsentlig årsag til at sfs repræsentanter sagde ja til regionsaftalen i sommer og

siger ja til l seks og tres men jeg tror vi skal være opmærksomme på en række af de indvendinger der

i høringssvarene fra en række sundheds og patientorganisationer i forhold til om kommunerne og almen praksis rent faktisk kan løse flere af de sundhedsopgaver der stille og roligt glider ud til dem i de her år derfor skal nye resultatkriterier aftales i et tæt samarbejde med regionerne kommunerne og de relevante interessenter så man ikke opstiller falske forudsætninger der enten ender med at straffe regionerne økonomisk eller allerværst at der er patientgrupper der kommer i klemme eller får en dårlig behandling fordi kommuner og almen praksis ikke kan løfte opgaverne derfor vil vi også holde ministeren og regeringen fast på deres løfte i høringsnotaterne om at

flyttes opgaver ud til aktører som ikke er klar til at varetage dem og at sygehusene ikke slipper deres patienter fuldstændig fordi det ofte er på sygehusene ekspertisen ligger sygehusene kan med fordel bakke den lokale behandling op ved hjælp af udgående teams og supporting af almen praksis og kommunerne og det vil vi holde ministeren fast på vi lægger derfor også vægt på at ordningen som aftalt i regionsaftalen skal evalueres om to år men vi vil nu også

udviklingen i mellemtiden regeringen har i den grad siddet på hænderne i forhold til det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen alles ansvar er altså ingens ansvar og for sf er det vigtigt at borgerne kan regne med den bedste behandling når arbejdsdelingen bliver uklar risikerer borgerne at falde ned mellem to stole det er en bekymring som ikke er adresseret

deler derfor også socialdemokratiets ordførers kritik af at vi stadig venter på regeringens svar på den udfordring i form af et sundhedsudspil men trods den umage rækkefølge støtter vi forslaget som vi mener er en forudsætning for

sfs ordfører som om regeringen intet har gjort

lige tillade mig sådan stilfærdigt at spørge

fremlagde regeringen et udspil til det nære sammenhængende sundhedsvæsen kalder sfs ordfører det

der blev udsendt for snart et år siden er jo ikke udmøntet på nogen måde

stadig væk en af grundene til at kommuner og regioner lægger arm om hvem der skal betale for udgifterne det er stadig væk årsagen til

skal tage sig af opgaven i forhold til den enkelte borger vi har ikke adresseret ansvaret præcist i forhold til en række sundhedsopgaver det burde vi have gjort det ville have været rigtig klogt og det ville også have været et godt oplæg til at man så også tænker hvordan

regeringssamarbejde så nu spørger jeg bare lige opklarende hvad

sad i regering i forhold til at løse de her meget meget store udfordringer som jeg bestemt anerkender der er og som jeg også hører fra ordførerens side så vil ordføreren ikke

var sf på daværende tidspunkt

i forhold til at sidde i regering i dag hvor der faktisk er er højkonjunktur og hvor vi har råd til at gøre de rigtige ting

rettidigt tror jeg faktisk

vi alle sammen har et ansvar for at gøre i nuet det her handler om hvad vi gør her og nu

at det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen er vi enige om vi skal prioritere men vi har ikke løst opgaven i form af en klar ansvarsfordeling

suspenderede vi produktivitetskravet

fordi der er behov for at se på styringen i sundhedsvæsenet med friske øjne ny teknologi nye behandlingsformer giver stadig flere muligheder men i takt med en stigende levealder forventes også et stigende antal mennesker at blive livstruende syge eller at skulle leve med ikke bare én men måske flere kroniske sygdomme den fremtid er meget nær og det er det vi allerede er begyndt at omstille os

med høj kvalitet og sammenhæng

med flere behandlinger tæt på hvor de bor eller når det er muligt helt ude

årtusindskiftet det er lang tid siden

der har handlet om mere aktivitet på sygehusene det var vigtigt i en tid hvor mennesker stod på venteliste i månedsvis og nogle endda døde på venteliste inden de kom i behandling det har været med til at give lavere ventelister og mere behandling i vores sundhedsvæsen og det må man sige var udfordringerne i starten af nullerne da vi overtog regeringsmagten sygehusvæsenet i dag er også mere produktivt end det nogen sinde har været det er grundlæggende positivt men det snævre fokus er på at øge aktiviteten inde på sygehusene

øge antallet af kontroller øge antallet af operationer som dansk folkepartis ordfører også sagde i sin ordførertale alt sammen inde på sygehusene

simpelt hen fordi sygehusene på den måde er kommet til at fokusere på at øge deres egen aktivitet

på hvor man kunne understøtte kommunale sundhedshuse praktiserende læger og hvor man med fordel kunne samarbejde stærkere ja nogle har ligefrem sagt at der bliver lavet for meget aktivitet på sygehusene og grundlæggende må man sige at sygehusene skal være lukkede siloer de skal i høj grad være fyrtårne der lyser ud og støtter aktørerne i det samlede sundhedsvæsen og i det nære sundhedsvæsen hjælper den praktiserende læge hjælper hjemmesygeplejen og på den måde får vores sundhedsvæsen til at udgøre en helhed derfor er det også i høj grad vigtigt med lovforslaget vi behandler i dag

vi har et godt sundhedsvæsen som i tyve år har udviklet sig til

bedre kræftoverlevelse kortere ventetider men man må sige at der også er udfordringer i dag særlig er der behov for mere sammenhæng og mere nærhed i vores sundhedsvæsen der er i dag for mange

det presser både patienterne men det presser også sygehusene og vores medarbejdere

oplever at den ene hånd ikke rigtig ved hvad den anden hånd gør er patienter der bliver udskrevet fra sygehuset uden at kommunen altid er klar til at tage over

som også skal sørge for at sikre en sammenhæng mellem det der sker hos egen læge det der sker i kommunen og det der sker på

både i forhold til at afskaffe to procentskravet som vi har aftalt med dansk folkeparti men sådan set også til at sætte en ny overordnet styring for sundhedsvæsenet en styring som både sætter

de mål vi har behov for bedre sammenhæng mere nærhed

i loven med det lovforslag som vi behandler i dag fra

har stået staten yder et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen kommer der nu til at stå staten yder et resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen

en markant ændring en ændring som vi ønsker fordi vi ønsker resultater og fokus på kvaliteten i resultaterne

fordi vi har behov for at kigge på det samlede sundhedsvæsen

og den aftale vi har indgået med regionerne omkring nærhedsfinansiering og omkring økonomiaftalen i høj grad en ny retning for vores sygehuse og

har regeringen aftalt en ny styring med danske regioner

og produktivitetskravet og hvor vi lancerer

og de handler om omstilling til det nære fjernelse af unødvendig aktivitet bedre sammenhæng og flere digitale løsninger et af målene er konkret færre akutte genindlæggelser

inden for tredive dage efter indlæggelse

af en udskrevet ældre patient som i høj grad i mange tilfælde kan undgås i et forbedret samarbejde mellem plejehjemmet og hjemmesygeplejen egen læge og sygehuset det skal være med til at understøtte at hospitalerne i højere grad vender sig ud mod den primære sektor og det skal også være med til at sætte

det handler ikke om at

væk fra hospitalerne hvis de har behov for hospitalsbehandling men det handler om at

ambulante besøg skal samles på én dag under samme tag eller at patienter når det er muligt skal have hjælpen derhjemme med telemedicinsk udstyr hjemmebehandling eller telefonopkald sådan at man ikke behøver at bevæge sig ind til sygehuset så nærhedsfinansieringen er på ingen måde lavet for at sige at alle patienter er ens eller at alle afdelinger skal se ens ud det en strategisk ramme for styringen af vores fremtidige sundhedsvæsen som gør op med produktivitetskravet og som giver et synligt incitament til at prioritere samarbejdet med

samarbejdet med kommunen og som sikrer mere nærhed i behandlingen af vores patienter

sundhedspersonale på den rigtige måde for når vi afskaffer produktivitetskravet som vi aftalte med dansk folkeparti sidste år og dermed det ensidige fokus på

vores medarbejderes ressourcer så de ikke kun har fokus på at øge egen aktivitet men sådan set også får fokus på det vigtige faglige samarbejde der kan være ud mod kommunerne og ud mod de praktiserende læger sygehusene skal ikke være siloer de skal være fyrtårne som lyser ud og som støtter aktørerne i det nære sundhedsvæsen og med de initiativer vi også kommer til at præsentere fra regeringens side med en kommende sundhedsreform handler det sådan set også om at vi får bundet parterne endnu tættere sammen så vi undgår at der er så stor forskel på den behandling man får som vi desværre

hvor postnummeret kan være afgørende for

sådan må det ikke være og det er jo også en vigtig del af

er en markant ændring af styringen af vores sundhedsvæsen og den udgør sammen med rækken af initiativer som regeringen har iværksat og ud med i høj grad trædestenene frem til en samlet sundhedsreform og derfor er jeg også dybt uenig med de ordførere der her i salen i dag siger at det er afkoblet eller at det ikke er i en sammenhæng

en sammenhæng med udspillet om det nære og samlede sundhedsvæsen fra december to tusind og sytten sundhed hvor du er

almen praksis udspillet en læge tæt på dig hvor vi med seksten konkrete initiativer styrker almen praksis i danmark

i et samspil med det sundhedsdataudspil sundhed i fremtiden hvor jeg også er rigtig glad for at vi har lavet en fælles aftale herinde fordi dataunderstøttelsen

sikre sammenhængen i det nære sundhedsvæsen derfor hænger tingene sammen og vi mener sådan set fra regeringens side at sundhedsreformen på den måde står på et stærkt fundament

strategiske ændring mod et mere nært mod et mere sammenhængende sundhedsvæsen som vi har iværksat over de seneste år

med aftalen med dansk folkeparti om afskaffelsen af to procentskravet i høj grad allerede har sat handling bag

i stedet for aktivitetspuljen og produktivitetskravet og dermed bliver det også en direkte udmøntning af aftalen om regionernes økonomi for to tusind og nitten og håber jeg selvfølgelig at de partier der plejer at tale om at de vil respektere regionale aftaler

op om det lovforslag der ligger her i dag ellers må man jo sige at

grundlæggende ikke respekterer den aftalekultur der ligger til grund for noget af styringen i sundhedsvæsenet i dag tak for bemærkningerne og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for udvalgets yderligere spørgsmål i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

for eksempel ikke lever op til det her krav

per borger da regeringen selv udsendte en pressemeddelelse i forbindelse med økonomiaftalen

sagde innovationsministeren og jeg citerer den nye styring er et centralt element i den sundhedsreform som regeringen præsenterer senere på året som et led i

for det nære sundhedsvæsen som jo ifølge regeringen selv er et centralt svar på hvordan man skal flytte aktivitet fra regionerne til sygehusene altså det mål som regionerne risikerer økonomiske økonomiske sanktioner for fra første januar 2019

med enhedslistens ordfører i

i høj grad og med almen praksis udspillet har vi også med seksten konkrete initiativer og økonomien afsat dertil taget de initiativer

lige så vel som vi i høj grad er i gang med implementeringen af initiativerne i relation til at håndtere de udfordringer vi har med lægedækningen

til at præsentere en sundhedsreform her senere på året ligesom spørgeren også citerer

det kunne være en fin service hvis man også gjorde sådan i fremtiden et af de forslag der ligger er jo at man for eksempel vil

lave en en plan for hvordan man sikrer en kvalitet i det nære sundhedsvæsen og

to tusind og atten vil præsentere den plan

at man sikrede at kapaciteten

noget af det som vi så har lagt op til at folde yderligere ud

må jo finde ud af hvad enhedslistens ordfører egentlig mener

masse i gang og jeg kan svare

som vi præsenterede at vi ville iværksætte tilbage i december måned to tusind og sytten er jo det arbejde som sundhedsstyrelsen

i min ordførertale at vi i socialdemokratiet har en betænkelighed i forhold til regionernes mulighed for at opfylde kriterierne i nærfinansieringsprincippet som der er lagt

af den indsats som kommunerne

i ministerens tale her fokuseres rigtig meget på de praktiserende læger men der var en konference i går omkring styring i sundhedsvæsenet og det var et

kriterier rammer faglighed og kompetence op i entydighed i de otte og halvfems kommuner der vil jeg spørge ministeren hvad sker der

ligesom evaluerer om retningen er strategisk og om indholdet er korrekt det der lægges op til med lovforslaget er jo

set at få afskaffet aktivitetspuljen

aktivitetspuljen og den måde at udbetale det

hidtil hørt nogen af partierne i folketingssalen ligesom

forkert at vi afskaffer to procentskravet eller at vi afskaffer aktivitetspuljen så

har forstået hvad spørgeren egentlig tænkte på det er klart at nærhedsfinansiering som et nyt styringsinstrument er vi nødt til tæt og løbende at forholde os

det sætter den rigtige strategiske retning

ude på sygehusene men at lovforslaget som giver lovhjemmel til udbetaling er resultatorienteret og ikke aktivitetbaseret er

for at efterleve det her

kommer på plads for det er altså alment

presser vi bare regionerne men alt det det drejer sig om i forhold til genindlæggelser

kapacitet er på plads ude i kommunerne hvornår kommer det og hvordan er det her sammentænkt det spurgte jeg også om i min ordførertale med de en og tyve

for det samarbejde der skal være mellem almen praksis kommune og sygehus i

med kommunerne hvor vi blandt andet har sat fokus på kompetenceløftet

set også en vigtig del af det at kunne være klar til at løfte yderligere opgaver

sygeplejeområdet i forhold til det nære sundhedvæsen og med den

en række kommuner sagt fra over for for eksempel at tage sig af iv

behandling af borgere i eget hjem eller at tage sig af parenteral ernæring af borgere i eget hjem og det trækker jo i virkeligheden i den modsatte retning af det økonomiaftalen sådan set er baseret på

at vi faktisk ikke når i mål og at sygehusene får rigtig store problemer med

inden for den nuværende styring er det er med til at drive meraktivitet på sygehusene og

behandling konsekvent ligge ude i borgerens eget hjem eller ude i det nære sundhedsvæsen det kan også være på andre områder

som ordføreren også selv nævner så jeg bliver egentlig bare bekræftet i behovet

at præsentere yderligere initiativer i relation til en sundhedsreform med en endnu mere forpligtende ramme i de en og tyve sundhedsfællesskaber for i endnu højere grad at understøtte udviklingen i det nære sundhedsvæsen og sammenhængen mellem almen praksis sygehus

eller ikke kan løfte de opgaver som det

hjem i borgerens eget hjem eksempelvis vil ministeren så tage initiativ til en meget klar ansvars og opgavefordeling mellem kommuner og regioner

de her aftaler jo lavet som en del af sundhedsaftalen som skal omfatte alle kommunerne i en

forholde sig til de en og tyve sundhedsfællesskaber

og dermed de naturlige optageområder omkring et akutsygehus

de seks kommuner der ligger i vores optageområde altså der hvor vi normalt udskriver patienter til finder vi så ud af hvad vi har kapaciteten til i fællesskab vil det styrke det nære sundhedsvæsen og også gøre op med de forskelle der

styringsinstrumenter kan reducere de sundhedsprofessionelles autonomi og mulighed for at foretage faglige skøn

kan bidrage til at

med aktivitetspuljen som har haft en

langt ud over det beløb som jo har været relativt begrænset der har ligget i aktivitetspuljen men jeg er ikke enig i den årsagssammenhæng som ordføreren sætter op om at det vi med nærhedsfinansiering vil understøtte et tættere og mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen hvor de sundhedsfaglige personer der arbejder på sygehusene eller i kommunerne eller

almen praksis kommer til fagligt at skulle arbejde tættere sammen

lede til mere sammenhæng i behandlingen færre patientusikre situationer hvor man ikke har fået overleveret tilstrækkeligt med data og dermed ikke kan være med til understøtte og fortsætte

det gode behandlingsforløb man har oplevet på et sygehus altså at det også bliver fulgt op med den samme faglighed i en kommune eller ude hos egen læge og derfor tror jeg

set på at man ved nærhedsfinansiering og en omlægning af den strategiske styring

styringen af offentlige institutioner på baggrund af de her økonomiske styringsinstrumenter er gået for vidt fordi det indsnævrer ledelsesrummet

ud fra nogle andre udfordringer nu er

behov for noget andet og derfor omlægger vi styringen og selvfølgelig skal man være bevidst om at styring

blive for meget det er også derfor vi har aftalt med regionerne at vi løbende og senest om to

om behandlingsret inden for behandling af søvnløshed hos børn med

intention bag forslaget nemlig at sikre at børn med

får adgang til den bedst mulige behandling det tror jeg ikke der er nogen af os herinde i salen der kan være uenige med sf

det faglige rum til at det er den enkelte læge den enkelte sundhedsperson der også vurderer i den konkrete situation

det er der jeg synes der kan opstå nogle dilemmaer i det forslag som sf rejser i dag

har hørt historier om forældre der flere gange har måttet lægge deres barn i seng fordi barnet ikke kan finde ro og hvor en kugledyne kan være et af de behandlingsredskaber der kan være

skal kunne være sikker på at få de nødvendige behandlingsredskaber og hjælpemidler som man har behov for for eksempel i tilfælde af alvorligt søvnbesvær hvor et barn har behov for en kugle eller en kædedyne det skal man også allerede i dag inden for det eksisterende regelsæt på området

hvis et barn får bevilget en kugle eller en kædedyne som en del af behandlingen på sygehus eller i speciallægepraksis det vil sige at hvis kugledynen anses som en nødvendig fortsættelse af barnets behandling

det selvfølgelig også en forudsætning at det nødvendige behandlingsredskab kan følge barnet hjem

er den praktiserende læge der vurderer at det kan være hensigtsmæssigt for behandlingen at bruge en kugledyne kan hun eller han henvise barnet til yderligere udredning og behandling på et sygehus og på den måde dækker indretningen i dag faktisk de situationer der sigtes til i beslutningsforslaget

medicin er og skal ikke være førstevalget ved behandling af børn og unge med søvnbesvær og det er jo så

en af de ting som sf tager

vurderes det af en speciallæge at der er behov for behandling med lægemidler så fremgår det allerede i dag af sundhedsstyrelsens vejledning at gode rutiner og regelmæssighed omkring barnets indsovning skal være på plads inden behandling med sovemedicin kan komme i betragtning

øvrigt sige mere generelt og det har vi også haft en drøftelse

i anden sammenhæng i udvalget at regeringen er meget opmærksom på at forbruget af sovemedicin med melatonin

desværre har antaget et for højt niveau derfor har jeg også for nylig orienteret udvalget om at jeg har bedt sundhedsstyrelsen

at beskrive mulige initiativer til at nedbringe forbruget

i de tilfælde hvor en kugledyne så ikke er et led i behandlingen det kan være situationer hvor kugledynen bevilges som et hjælpemiddel efter den sociale lovgivning

er det kommunerne der har bevillingsansvaret

sådan set sympati for intentionen i forslaget men som jeg

det er uhensigtsmæssigt hvis vi går ind og laver særlovgivning som retter sig mod enkelte målgrupper og konkrete behandlingsformer og på den måde fratager den enkelte sundhedsperson

muligheden for at kunne vurdere hvad det enkelte barn har af konkrete behov i behandlingssituationen valg af behandling må være en beslutning der træffes tæt på den enkelte borger og af de personer som har den faglige indsigt og som har ansvaret for behandlingen

kan man jo så iværksætte også på baggrund af de retningslinjer og vejledninger der ligger fra de nationale sundhedsmyndigheders side

jeg egentlig oplever er sfs intention med beslutningsforslaget nemlig at rejse det problem som vi desværre ser

at der stadig væk er alt for mange kommuner og regioner der slås om regningen selv om det

og hvem det er der skal iværksætte behandlingen

i klemme derfor håber jeg også at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan

de uklarheder der måtte være på området

er så enormt frustrerende at vi igen og igen får henvendelser fra forældre som er fortvivlede over at at de af en kommunal sagsbehandler får at vide at der skal

medicinsk behandling til grund før man kan bevilge en kugledyne eller en kædedyne eller andre hjælpemidler

i den sammenhæng det synes synes jeg ikke

overens med de signaler som sundhedsministeren sender igen og igen og jeg tænker hvad skal der så til

egen læge og sygehus eller iværksat i forbindelse med et udredningsforløb i sygehusregi

et behandlingsredskab som jeg også sagde i mine indledende bemærkninger

at vi ser nogle fuldstændig unødige slagsmål

ligesom ordføreren at den her debat vi har i dag så endnu en gang kan være med til

streg under det og så kan jeg forhåbentlig gøre mit til også over for folketingets medlemmer

at se om jeg kan være behjælpelig i udvalgsbehandlingen med at

måtte være sådan at vi kan sikre at de børn og unge der har søvnbesvær

også følger de anbefalinger der ligger fra sundhedsstyrelsen og hvor det jo klart fremgår at medicin ikke er et første valg

love alle de forældre som stadig væk

nu finder vi en løsning så vi sikrer at der ikke længere er forældre der skal stå i den situation

de skal slås om hvem der skal betale regningen og om det overhovedet kan lade sig gøre og at medicin aldrig mere skal være en begrundelse for at man ikke kan få

også haft samråd hvor vi har talt om hvornår det er man ligesom vælger lægemidler som en del af behandlingen hos børn og unge der

søvnbesvær det ligger der nogle meget klare faglige rammer for hvor det klart og tydeligt fremgår at medicin ikke er et første valg og at der skal være afprøvet andre typer det gentager jeg gerne

er også nødt til at understrege som jeg sagde indledningsvis at jeg ikke ønsker en situation hvor vi herinde fastlægger hvordan behandlingen skal være for den enkelte patient

er et fagligt ansvar som ligger hos de sundhedspersoner der er tæt

seneste ordfører også nævnte at der faktisk er uklarhed derude og det er jo det som afspejler

at man ikke følger det her med at medicin ikke må være første valg en af begrundelserne er en afgørelse i ankestyrelsen i december

femten hvor man oplevede at det satte en stopper for at at man måtte

det der ligesom nogle gange bliver rodet sammen

er hjælpemidler efter servicelovens bestemmelser som jo i høj grad er det som ankestyrelsens afgørelse går

der oftest er udgangspunktet når vi taler om børn og unge med

det er ankestyrelsen forholder sig til ankestyrelsen forholder sig til hjælpemidler under den sociale lovgivning

hvis der er behov for få afklaret det yderligere gør jeg gerne det

er ordineret i den sammenhæng skal det også følge med barnet efterfølgende og så er det regionen der afholder udgifterne fordi det så er en del af en

ikke gælder på baggrund af den anden lovgivning men anerkender ministeren og det synes jeg egentlig jeg hørte lidt i ministerens tale at der faktisk er uklarhed derude og at man lidt kaster bolden rundt imellem hinanden at region og kommune og forældrene oplever at

at vide at medicin bruges som første valg

svarede folketinget hvis der er

har ansvaret altså om det er i de få tilfælde hvor det må være serviceloven og hjælpemidler eller om det er regionen i relation til de mange tilfælde hvor det er behandlingsredskaber og derfor er en regional opgave

det her beslutningsforslag men jeg bliver nødt til

at det burde være fuldstændig unødvendigt

det her beslutningsforslag

fra socialdemokratisk side synes en regeringen burde have gjort det er mere end to år siden at jeg indkaldte til det første samråd og siden da har andre partier også indkaldt til samråd det her er slet ikke en måde hvorpå vi politisk lever op til det der er befolkningens forventning

der lytter til befolkningens problemer og udfordringer og minister minister det her drejer sig om sårbare familier derfor er det her

jeg har manglet en kaptajn på broen til at sige til kommuner og regioner at tolkningen

svær tolkningen er let ministeren har selv redegjort for det her ministeren kan

eller er det behandling fra praktiserende læge eller fra kommunens side

to forskellige lovgivninger

mere end to år efter

sejler det fuldstændig på samme måde som det gjorde for to år siden det er ikke godt håndteret af regeringen og så kan man godt skubbe skylden over

ankestyrelsen har talt ja tak men når problemet fortsætter så bør det være en regerings ansvar at gribe det her

ikke man har gjort men nu siger ministeren at det er ministerens intention frem mod tredjebehandlingen at få uklarheder visket

skal slutte så sent som i går mødte jeg en fra en kommunal forvaltning som siger at flemming det her må i da kunne gøre noget ved det her fylder rigtig meget ude i kommunale forvaltninger fordi det er sårbare familier til adhd

børn og de er fortvivlede over hvad der skal til det at barnet ikke kan falde i søvn det at de er usikre på om der skal gives medicin og måske har en skepsis i forhold til det selv om praktiserende læge måske siger det er et fuldstændig normalt søvnhormon

dem usikre de kan ikke forstå hvorfor man ikke kan vælge det laveste interventionsniveau som er en kugledyne

spilles ud imod hinanden i forhold til en betaling nu har jeg fået ridset op hvad der er den socialdemokratiske holdning det her skal løses og jeg synes klart at er et ministeransvar det var allerede det jeg fik præciseret for mere end to år siden da vi holdt et samråd indkaldt af socialdemokratiet

nødvendigt

helt unødvendigt det vi skal sørge for

klarheden er der og jeg var lige inde at google

inklusive moms koster den godt titusind kroner det ridser perspektivet op hvad er det vi bliver pålagt at skulle tage os af her på christiansborg

og løse i en velfærdsstat som den danske hvor vi som socialdemokrater altid har øje for dem der har det sværest i samfundet og vi har i den grad øje for de familier der har et barn med en psykiatrisk diagnose og hvor hverdagen er rigtig vanskelig at få til at hænge sammen det er paradoksalt at vi er herude politisk

jeg mener at regeringen bærer ansvaret

det ikke er en sag vi skal tage os af i folketinget men jeg er glad for

vi har fået debatten men fra socialdemokratisk side kan vi ikke støtte beslutningsforslaget for det her er for detailstyret herindefra

normalt når jeg står her i salen og taler om børn og medicin handler det om at børn skal have medicin som de ellers er blevet forholdt af et sundhedsvæsen i dag er det den anden vej rundt der handler det om

medicinering når der er et reelt alternativ

er der jo grobund for den her kassetænkning hvor

det er ikke første gang vi er stødt på det

som er dagsordenen i dag det har også tidligere været et problem når vi har talt om behandling af diabetes hos børn som ikke kunne få glukosesensorer fordi det var den forkerte kasse der skulle betale uagtet det var den rigtige behandling af

at gentænke strukturen i sundhedsvæsenet men det er jo en anden diskussion i det konkrete eksempel er vi helt enige med forslagsstillerne i at det skal sikres at børn som har et reelt alternativ til melatoninbehandling skal tilbydes det alternativ

har ikke godt af at blive medicineret medicineret hvis der er et reelt alternativ

al medicin har bivirkninger og dem skal man selvfølgelig undgå hvis

vil vi arbejde meget produktivt i udvalgsarbejdet for at finde den vej der skal til for at få løst det her problem og der forestiller vi os at en mulighed kunne være en forpligtende beretning

kunne få løst det her problem for som nævnt tidligere

det ikke et problem der udelukkende rammer

det har også tidligere ramt andre patientgrupper og

mig at hvis vi ikke løser det grundlæggende strukturelle problem i det her så vil andre komme i klemme fremadrettet

vil det være dansk folkepartis indstilling at vi vil forsøge at lave en beretning som kan forpligte regeringen til sammen med folketinget at få løst det her problem en gang

debatten om hvordan og på hvilke præmisser vi i dag tilbyder børn med adhd

behandling og særlig lindring for de symptomer som udfordrer de børn og lad det være sagt med det samme i venstre er vi optaget af at alle både børn og voksne bliver mødt af et samarbejdende professionelt sundhedsvæsen som tilbyder behandling af høj kvalitet vi er også optaget af at ingen falder mellem to stole at falde mellem to stole er på alle måder et udtryk for at systemet lukker sig om sig selv og tilsidesætter den det hele handler om nemlig patienten

det så afgørende at vi får gjort op med silotænkningen får skabt bedre sammenhæng viden og forståelse mellem hvad der foregår i de forskellige lag af vores sundhedsvæsen fra lægen i almen praksis til sagsbehandleren på kommunekontoret

første gang at vi i folketingsregi drøfter brugen og bevillingen af kugledyner til

børn ligesom det heller ikke er første gang at vi drøfter medicin og medicinforbrug for både børn og voksne i psykiatrien jeg har tidligere understreget at vi fra venstres side deler det udgangspunkt at medicinsk behandling sjældent kan stå alene uanset om man er barn eller voksen

skal være sådan særlig for børn at man i udgangspunktet påbegynder behandlingen med ikkefarmakologiske midler eller indsatser præcis som sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af

barn med adhd ikke sove ja så bør det være sådan at man ikke med det samme griber til receptblok og sovemedicin men faktisk forsøger sig med andre virkemidler

fra gode sovevaner og en god søvnhygiejne hvor mobilen lægges væk og lyset dæmpes til at der i det hele taget er ro om barnet med forslaget her ønsker sf at sikre at børn med en adhd

diagnose har ret eller får ret til en kugledyne når den er bevilget af for eksempel en speciallæge i psykiatri og sf sparker en åben dør ind for sådan er lovgivningen jo i dag regionen har både behandlingsansvar og udleveringsansvar når en kugledyne er bevilget som en del af behandlingen og hvis en alment praktiserende læge vurderer at for eksempel et adhd barn kan profitere af en behandling med en kugledyne så kan lægen jo henvise til en speciallæge eller til sygehuset og selv om lovgivningen er på plads medgiver jeg gerne at vi har set nogle triste eksempler på at region og kommune ikke kan blive enige med hinanden om hvem der tager ansvar og det duer ikke for hvem er taberen det er patienten problemstillingen er kendt og heldigvis har regeringen med udspillet sundhed hvor du er tilkendegivet at der arbejdes på et løsningsforslag sundhedsreformen er jo på trapperne og når vi nu alligevel er ved at trække nye streger mellem ansvarsområderne for kommuner og regioner og almen praksis så

jo også være relevant at se på om den her problemstilling ikke skulle indgå i det arbejde venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget som fremlagt men vi kan støtte en fælles beretning som dfs ordfører jo også var inde på såfremt der blandt folketingets øvrige partier er interesse for en sådan

at uanset hvordan så skal problemet løses

der skal en medicinordination til

har tilkendegivet at man vil afsøge en løsning på

synes i høj grad også at ministeren her fra talerstolen for et øjeblik siden faktisk kom med en udstrakt hånd

fra ministeren og det glæder

vi anerkender i venstre at der er en problemstilling og det hører jeg også man gør

er bare rigtig vigtigt for mig at understrege at vi har snakket rigtig længe i flere år

samlet plan for den nære sammenhæng i sundhedsvæsenet

en kugledyne skal ordineres som et hjælpemiddel så

skal det ikke være sådan at landets tre tusind fire hundrede praktiserende læger kan sige vi har et adhd barn der har søvnproblemer og vi skal da prøve med med en kugledyne skal det ikke bare være fuldstændig almindeligt at en praktiserende læge vil kunne gøre det når han eller hun med sin faglighed vurderer at her skal man gøre noget frem for at en praktiserende læge skal henvise til en speciallæge

sympatisk at lægge mig ord i munden jeg ikke har sagt jeg anerkender fuldt ud den indsats

som regeringen har bidraget med på sundhedsområdet jeg glæder mig over at sundhedsministeren for et øjeblik siden har stået her med en

løst der er nogle snitfladeproblematikker mellem det sociale

sundhed de snitfladeproblematikker skal vi have løst jeg har også hørt sundhedsministeren sige også

det udspil der hedder sundhed hvor du er

også ærgerlig over at den problemstilling ikke er løst endnu men indimellem

er tingene jo bare ikke så lette

snitfladeproblematik men som et problem i hverdagen

venstres ordfører siger at det her ikke er

løst tilstrækkelig hurtigt jeg kan i hvert fald huske hvilke tilsagn jeg fik fra både socialministeren og sundhedsministeren da jeg havde begge ministre i samråd den fireogtyvende januar to tusind og seksten for der gav begge ministre på det tidspunkt udtryk for at det her problem skulle løses og det er ikke blevet løst endnu og nu venter vi

vi anerkender også fuldt ud at når patienter falder mellem

er det ikke i orden det er patienten der er taberen de problemstillinger skal løses det anerkender vi fuldt ud jeg glæder mig over at sundhedsministeren har stået her på talerstolen for et øjeblik siden det vil jeg gerne gentage og rakt

hånden frem til en løsning vi deltager gerne fra venstres side i en fælles beretning som kan pege i den rigtige retning i forhold til

vi at vi forhåbentlig sammen også med regeringen

finde en løsning så vil jeg bare gerne understrege igen at jeg er

fuldstændig tryg ved at når regeringen giver udtryk for i et sundhedsudspil sundhed hvor du er

på problematikken så er det det der er ambitionen for ingen patienter skal falde mellem to stole

og deres forældre oplever at de bliver kastebold mellem kommuner og regioner i forhold til hvem der skal betale en kugledyne når det er det der er den rette hjælp eller den rette behandling for barnet det skal bare løses og derfor stor ros til sf for ikke bare at fremsætte det her beslutningsforslag men i det hele taget at forfølge den her sag med stor ihærdighed

ministeren når hun siger at det ville være lidt mærkeligt hvis man lavede en meget specifik lovgivning om lige præcis kugledyner i

søvnløshed jeg synes ikke at man behøver at læse forslaget på den måde

der står ikke noget i forslaget om at det skal være en lovgivning der står at folketinget pålægger regeringen at fremsætte et forslag jeg forstår det som

forslag der løser det her problem på en anden måde end lovgivning og

et spillerum for at løse det her problem som som jeg hører at alle folketingets partier er enige om skal løses

et rigtig stærkt signal at hvis et flertal i folketinget vedtager det her forslag et stærkt signal til de forældre og de børn som står

med de her problemer et stærkt signal til de kommuner og regioner som slås om hvem der skal betale regningen og det kræver selvfølgelig så et efterfølgende arbejde for de partier der er her i folketinget og for regeringen for at finde ud af

en garanti for at man får den kugledyne som man har brug for så lad os hurtigt mødes

her forslag hvis det kommer i salen jeg synes at det rummer en stor grad af fleksibilitet til at finde en rigtig løsning og som sagt synes jeg også være et rigtig rigtig stærkt signal

det er fru may britt kattrup værsgo

partier kan støtte at man kan bevilge en kugledyne eller en kædedyne til

ramte børn hvis dynen kan løse søvnproblemer det er en rigtig god ambition og man skal ikke fylde unge med medicin medmindre det er strengt nødvendigt for barnets udvikling og velvære når der har været store problemer på det her område og det har der jo så skyldes det først og fremmest en siloproblematik mellem region og

der gør at patienterne havner i et tomrum men løsningen kan ske inden for eksisterende regler og det skal det også

og regioner og kommuner må simpelt hen holde op med den kassetænkning og silotænkning som går ud over patienterne

og derfor støtter liberal alliance ikke forslaget selv om vi altså er enige

vurderingen skal foretages af fagpersoner og hvis det vurderes at barnet har bedst af en kugledyne skal barnet selvfølgelig have det også med sig hjem hvis det er det der er vurderingen og medicin skal aldrig

hvis der er stemning for en beretning som jeg hørte

medicin der udskrives i børne og

tidligere indkaldt til samråd om at så mange børn får voksenmedicin som man faktisk ikke ved hvordan virker på børnene og hvilke bivirkninger og langtidseffekter det har på fem år skete der

i mange tilfælde er hjælp til at få børnene til at sove som jeg nævnte i mit spørgsmål til ministeren

i systemerne som at have sat en stopper for at man vælger kugledynen som et førstevalg

derfor i modsætning til hvad der

får tildelt en kugledyne og det virker meget forkert

det er efter min mening hjerteskærende at vi i vores sundhedsvæsen på den måde gambler med vores børns helbred og fremtid ved at give dem voksenmedicin og det er skræmmende at vi giver børn medicin som som vi ikke kender langtidseffekterne

effekterne så et af vores mål i alternativet er også at vi får udviklet nogle flere ikkemedicinske behandlingsmetoder i børne og ungdomspsykiatrien og gør flere forebyggende tiltag

over for de tidlige symptomer hos børn og unge også inden de

psykiatrisk sygdom jeg mener vi er forpligtet til at forsøge ikkemedicinske metoder først og børn skal ikke have voksenmedicin for de er ikke små voksne og medicin skal aldrig være førstevalg det har vi også hørt ministeren slå fast i dag og det glæder mig rigtig meget at ministeren har understreget det så tydeligt fordi

som vi ikke kender langtidseffekterne af fordi det er beregnet til voksne det skal der sættes en stopper

børn skal ikke bruges som ufrivillige testpersoner af voksenmedicin og vi skal som jeg lige har nævnt i højere grad bruge ikkemedicinske metoder

på det her område men vi mener der

og derfor vil jeg også takke sf

at vi skal have fundet ud af de her to lovkomplekser som på en eller anden måde skaber uklarhed i forhold til

beretning men vi vil også kunne støtte enhedslistens forslag om

glæder mig at ministeren også sætter

i ordførerrækken jeg ser ikke nogen fra det radikale venstre og så går vi videre til det konservative folkepartis ordfører

forventet at vi alle sammen ville være enige i at det her problem er et problem som vi skal have løst i foråret deltog jeg selv i en meget velbesøgt debat som desværre viste at børn med søvnbesvær

af for eksempel adhd stadig væk bliver tvunget til at afprøve medicinsk behandling typisk melatonin før man kan få bevilget

ikkemedicinsk behandling brugen af eksempelvis kugledyner er en langt mindre indgribende behandlingsform end medicin det er alle enige om

hvert tredje barn med adhd

oplever massive søvnproblemer det påvirker barnets trivsel i hverdagen men det påvirker selvfølgelig også resten af familien

modtaget rigtig mange henvendelser fra forældre som er fortvivlede over at de skal medicinere deres barn og ikke får lov til at prøve ikkemedicinsk behandling før de har forsøgt med medicin det er et kæmpe dilemma for de her forældre det er en principafgørelse i ankestyrelsen som afskærer kommunerne fra at bevilge

til en kugledyne eller andre lignende hjælpemidler medmindre man først har forsøgt sig med medicinsk behandling af børnene som altså lægen står for og dermed ligger opgaven jo også i regionerne det tvinger rigtig mange syge børn til en alt for indgribende behandlingsform ikke mindst hvis familien er ubemidlet og ikke selv kan købe de forholdsvis

dyner for at undgå eller begrænse den medicinske behandling det giver simpelt hen ikke mening at mening at medicinsk behandling er det første vi tyr til når det drejer sig om børn især ikke når eksperter bekræfter at en kugledyne i mange tilfælde ville gøre

større gavn derfor foreslår vi også at der skal være en ret til at få rekvireret en kugledyne af regionen forudsat at en psykiater eller en specialist inden for almen medicin har undersøgt barnet og vurderet at barnet har en fordel af at sove med kugledynen vi er enige om at sådan er det faktisk også i dag men i praksis bliver rigtig mange

henvist til kommunerne som så henviser til en læge der skal ordinere noget medicin medicin som skal være afprøvet før man kan få bevilget en kugledyne vi har drøftet det mange gange og skiftende sundhedsministre har været enige i at medicinsk behandling ikke skal være første valg og alligevel bliver forældrene stadig væk mødt med det her samme krav at medicinsk behandling skal være afprøvet med henvisning til ankestyrelsens principafgørelse det giver simpelt hen ikke mening

at vi én gang for alle får løst problemet at medicinsk behandling aldrig skal være det første valg når der findes nogle andre og bedre alternativer til børn vi er ikke optaget af hvordan vi løser opgaven men vi er alene optaget af at vi løser den de dynamiske effekter er jo enorme når vi kan undlade at give børn medicin men først og fremmest er vi optaget af at forældre ikke skal bruge kræfter på noget der er så enkelt og som vi alle sammen er enige om

ministeren for at medgive at problemet skal løses jeg er enig med mine kollegaer i sundhedsudvalget om at det ikke burde være nødvendigt at fremsætte det her beslutningsforslag men jeg har også konstateret at adskillige samråd og adskillige spørgsmål ikke har løst problemet endnu for alle så

ikke vigtigt for sf hvordan vi løser problemet det er vigtigt for sf at vi løser problemet

har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår er at forslaget henvises til sundheds og ældreudvalget

først og fremmest vil jeg sige at socialdemokratiet støtter lovforslagets overordnede sigte vi synes det

at elproduktion på biomasse støttes med et beløb der svarer til de ekstra omkostninger man har

biomasse frem for eksempelvis kul der skader klimaet langt mere og så

i højere grad vil dreje sig om hvordan vi sikrer at de ændringer vi foretager nu ikke kommer til at

eller virksomhederne som rammes af den ændring der skal foregå

politisk princip at man ikke ændrer lovgivningen så kommuner virksomheder eller andre der har investeret i den grønne omstilling kommer i klemme bagefter dertil er det selvfølgelig centralt at varmeforbrugerne ikke skal betale for at der bliver truffet nye politiske beslutninger derfor er vi glade for at ministeren allerede har

at hjælpe nogle varmeforbrugere der ellers kunne være endt med en meget stor varmeregning men vi er ikke helt i mål endnu der er stadig væk steder

på den københavnske vestegn og i østjylland hvor jeg selv kommer fra og andre steder hvor varmeregningerne kan blive uforholdsmæssigt store derfor har vi set

en overgangsordning der er fleksibel nok til at man ikke sender meget store varmeregninger ekstraregninger videre til varmeforbrugerne derfor mener vi egentlig og det skal være min opfordring i dag at der kunne være god brug for

håber at ministeren måske i dag kan give tilsagn om

efter førstebehandlingen fordi vi

langsigtede vision om at vi skal skrue ned for støtten til biomasse og kun give den forskel der ligesom er i pris når man producerer på mere klimavenlig biomasse end på kul men vi vil også have en overgangsordning som sikrer at det ikke er varmeforbrugerne der skal betale en uforholdsmæssig stor del af regningen for at der bliver lavet om på de politiske signaler

hilse fra sfs ordfører

dyhr som desværre ikke kunne være med i dag og sige at hun er enig i det udgangspunkt

ud over det som den foregående ordfører herre jens joel nævnte

lovforslag i rækken af udmøntninger af den energiaftale som folketingets partier indgik lige her inden sommerferien

for dansk folkepartis vedkommende er vi jo glade for energiaftalen

i den helt rigtige retning for danmark vi bakker selvfølgelig op

som skal til for at udmønte den

har der jo også været en del kritik

især den overgangsordning

det umiddelbart ud til at nogle områder i landet vil blive ramt af højere varmepriser blandt andet vestegnen men også østjylland og herning har jeg hørt

utilsigtede højere varmeregninger som følge af den overgangsordning som

opfordre regeringen til

og får diskuteret og forhandlet nogle nogle justeringer

skal overholde de regler

den nuværende ordning skal ophøre jamen så må vi jo rette ind efter det om man kan lide

har utilsigtede konsekvenser og fører til højere varmeregninger

for forbrugerne så fra dansk folkepartis side skal jeg sige at vi

en diskussion og en forhandling med regeringen om overgangsordningen

så har for hver enkelt større fjernvarmeområde i danmark

er nogle som bliver dårligt behandlet med den her ordning jeg

sådan at ja der er en energiaftale og så står der fire linjer i

bundet af at vi har en energiaftale men der må jo være mulighed for at vi kan justere på det der nu er fremlagt ud fra de intentioner der har været

energiaftalen jeg ser meget gerne at vi får en grundig drøftelse af

vi skal se på andre løsninger end udelukkende afbrænding det kunne for eksempel være

fremmes i stedet for kun at se på om skal afbrændes det ene andet kan ordføreren se at vi måske skulle kigge lidt bredere på løsninger for de enkelte værker og

forsyningsområder kunne være en løsning som skal ind

i de første mange sætninger som herre egge rasmussen sagde nemlig det her med at det vi diskuterer her i dag i folketinget

det selvfølgelig en forhandling vi kan gå ind i

energiaftalens formulering

egge rasmussen har nogle

til hvordan man kunne gribe overgangsordningen an

når vi mødes i mere uformelle sammenhænge for at diskutere

der sikrer varmt vand til hundredtusinder aarhusianere hvad nu hvis hvis der er andre værker rundt i landet som også

ind på det spor og dermed skal lave noget hvor de ikke udelukkende ser på hvad det er for en støtte der bliver givet til afbrænding af biomasse men at det måske kunne være en bedre løsning at vi fik dem over på andre varme energikilder

måske ligefrem at sige at energiaftalen fra fra slutningen af juni

munden fuld men selvfølgelig sker der en udvikling og jeg har også noteret mig

om det lige præcis er noget der kan overføres

det

her lovforslag l otte og halvfjerds bakker vi op omkring energiaftalen fra niogtyvende juni to tusind og atten vi lægger blandt andet op til at ophæve den gældende støtteordning på femten øre per kilowatt time til elproduktion ved afbrænding af biomasse det

per første april to tusind og nitten

en tidsbegrænset støtteordning således at de eksisterende biomasseanlæg der endnu ikke er afskrevet fortsat har mulighed for at modtage støtte støtten kan modtages i tyve år for anlæg etableret som

og femten år for anlæg der er ombygget til et biomasseanlæg så er der naturligvis mulighed for at støtte ud over de femten eller tyve år hvis der efterfølgende er foretaget reinvestering der skal selvfølgelig fortsat være sikkerhed for investeringerne i de anlæg der endnu ikke er afskrevet lovforslaget er som sagt en håndsrækning til de eksisterende værker

modtage støtte mange år endnu

sikrer det her lovforslag altså en

hvor der er fire linjer som forholder sig til eksisterende biomasse til elproduktion

vi står også ved at vi er med i et eksisterende energiforlig hvor man jo er mislykkedes med

vi står over for at vi skal have en energipolitik hvor vi fortsat kører ned ad en blind vej og hvor vi bruger millioner på

vi ved jo godt at biomasse er et overgangsbrændsel og at vi på et tidspunkt skal over til noget som er rigtig vedvarende rigtig bæredygtigt så hvis man ude på denne blinde vej kan bruge færre millioner på at lappe asfalt

det jo interessant der må man bare sige at hvis man ser på hvad der sker ude i virkeligheden efter at vi har

der er to aktører som gerne vil hjælpe fjernvarmeselskaber til at udvikle geotermi

ethundredetusind århusianere som kan få geotermi ind i deres

radiator i løbet af relativt kort tid

er sådan at vi også skulle se på om de her penge kunne bruges på bedre vis til at nogle af disse

kunne hjælpes over til andre tekniske løsninger

det er man kan lave en omstilling hurtigere

godt klar over at energiaftalen er relativt ny men det er jo også nyt at man i oktober har lavet en aftale i aarhus hvilke konsekvenser har den aftale til at give inspiration til andre forsyningsområder hvor man godt ved at man skal udfase biomassen på et tidspunkt det synes jeg er værd at tage en drøftelse af om det så skal foregå i energiaftalekredsen eller det skal foregå i forbindelse med den her lovbehandling er jeg helt åben over for ministeren må jo vælge den bedste løsning til de drøftelser

er sket i aarhus er og det har ministeren jo også været tæt på i forbindelse med at aftalen blev indgået

synes at vi skal vi skal se lidt bredere på det her lovforslag og se på om der ikke er bedre løsninger frem for det der er skitseret i lovforslaget vi står inde for den energiaftale vi har lavet

også fuldstændig åbne over for at hvis der kan findes noget

samfundsmæssigt er bedre

lovforslag påvirker fjernvarmepriserne ude hos forbrugerne og det ville

har godt noteret os at der er nogen der søger foretræde for energiudvalget og vil fremlægge hvorfor det her lovforslag lige netop i

helt åbne over for at se på om snittet lægges på den rigtige måde vi kan godt se at hvis der er værker som er startet med at brænde biomasse af på et meget lavt niveau

i starten så kan det komme til at tælle med i

her årrække måske på en urimelig måde

være åbne over for om der kommer input

der skal laves justeringer af lovforslaget

elektricitet produceret af biomasse er jo

det er en bunden opgave den nuværende støtteordning udløber til april næste år og så kan det ikke lade sig gøre at fortsætte støtten på samme måde i liberal alliance mener vi

bør udfases i takt med at den bliver billigere at producere og at den helt bør stoppe når produktionen kan ske på markedsvilkår men det er selvfølgelig også en selvstændig opgave at sikre stabile investeringsforhold i branchen uden nogen politisk slingrekurs det vil nemlig kun medføre én ting store prisstigninger for forbrugerne ordførere før mig har jo redegjort mere for de tekniske detaljer i den foreslåede støtteordning så det vil jeg ikke gå ned i men blot understrege at det har været vigtigt for liberal alliance at man fremover kun kan få støtte såfremt man kan dokumentere en reel meromkostning ved at producere elektricitet med biomasse frem for andre brændselsformer samtidig

det positivt at ministeren har lyttet til den kritik der har været fra branchen og indskrevet en udvidet overgangsordning alt i alt er det her en god ordning som udfaser støtten som den er indrettet i dag og som samtidig lever op til den politiske ambition i energiaftalen om ikke at hive tæppet væk under eksisterende anlæg og investeringer derfor støtter liberal alliance

er en problemstilling som er vigtig og som vi har behandlet meget i energiforhandlingerne der endte med et et forlig her i

den her del af udmøntningen af energiforliget

det her lovforslag fordi det netop er

som er fundet imellem

der er nogle aspekter omkring overgangsordninger og også

som nogle ordførere har fremhævet den seneste nyudvikling

for eksempel i i retning af geotermi og også varmepumper

mødes igen enten i forligskredsen eller i forbindelse med udvalgsarbejdet

se om vi kan justere ind

hjørne af energiforliget

vi deltager også gerne i den type forhandlinger

vi har haft et mål om at i to tusind og tredive skal al el og al varme

at man ikke kan tænde en stikkontakt eller et varmeapparat uden at det er grøn energi der kommer ud og vi kom jo rigtig langt i energiaftalen vi kommer til at nå målet i

vi kommer ikke helt i mål med varme blandt andet fordi vi stadig væk har affaldsforbrænding i danmark

nødt til at tale ærligt om biomassen i danmark for det er ikke al biomasse der er grøn

ikke holdbart at vi bliver ved med at skabe varme ved at brænde ting

hvor man begynder at se på om man faktisk kan gå over til geotermi altså det at hive varmt vand op af jorden gå over til varmepumper at man sikrer at når der er sol

kan det gå ind i varmesektoren og blive lagret i de her varmepumper og man kan også om der er overskudsvarme i industrien

have skilt el og varmeproduktion ad så langt hen ad vejen som muligt for at få det her gjort fuldstændig grønt vi

og det er ikke bare et spørgsmål om at det er det vi skal

fået ti til tolv år til at lave om

klimaudfordring som er rykket så tæt på os at vi ikke længere kan sidde og sige

derfor synes jeg jo også både af principielle grunde

men egentlig også af klimagrunde at det er fint at vi i dag holder op med

støtte biomasse ekstra biomassen er allerede støttet i danmark på den måde at det er det eneste brændsel er afgiftsfritaget

det at lægge ekstra støtte oveni til biomasse var nødvendigt i en periode hvor vi prøvede at komme væk fra kul men det skal vi selvfølgelig ikke fortsætte med i al evighed derfor synes vi det er fint at ministeren lægger det her forslag frem vi synes også det ser nogenlunde fornuftigt ud med den overgangsordning man har fundet

selskabernes side vælger en ansvarlig overgang så man ikke vælter det hele over på forbrugerne hvis man faktisk har muligheder for at planlægge anderledes så det vil vi også gerne følge med i løbende men vi kan støtte forslaget som det ligger fra radikal side

vi har her i dag l otte og halvfjerds det er jo

et lovforslag og en udmøntning af den energiaftale vi indgik den niogtyvende

der har været forskellige aftaler med sektoren helt tilbage til nitten

tre og halvfems i dag har vi en ordning hvor

hver kilowatt time til at producere el ved at brænde biomasse af på kraft varme værkerne statsstøttegodkendelsen af de femten øre løber ud

vi har også brug for at udfase og aftrappe støtten til grøn strøm

udbud på vindmøller og sol

vi aftrapper naturligvis på en forsvarlig måde så vi

ikke trækker tæppet trækker tæppet væk under de eksisterende anlæg vi har fået en aftale med europa kommissionen som giver mulighed for at støtte eksisterende anlæg i femten til tyve år efter den første april to tusind og nitten

er blevet bygget eller ombygget siden energiaftalen to tusind og tolv

og for nogles vedkommende til to tusind og ni og tredive så ændringerne sker med respekt for de investeringer der er

mulighed for at forlænge støtteperioden for værker som har

og reinvesteret inden for de seneste år lovforslaget giver også støtte til afskrevne værker der er støtte til de meromkostninger værkerne har til at producere kraft varme og biomasse sammenlignet med et fossilt alternativ med forslaget er der udsigt til at støtten til eksisterende værker reduceres i takt med udløbet af den respektive afskrivningsperiode men der forventes fortsat støtteudgifter på syv milliard kroner frem til to tusind og tredive det her er en særdeles god ordning for de eksisterende værker og

med at vi nu tager fat på behandlingen af dette lovforslag der er tale om at føre energiaftalen fra juni måned ud i praksis og sørge for at rammerne er på plads som vi har aftalt det

lovforslaget og hvorfor det er nødvendigt

en lang årrække været givet økonomisk støtte til elproduktion fra biomasse og denne støtte har bidraget til at øge den danske andel af vedvarende energi ganske betragteligt der har været forskellige aftaler med sektoren helt tilbage fra nitten tre og halvfems og forskellige støtteordninger i dag har vi en ordning som vi i daglig tale kalder femten øren som giver femten øre i støtte til hver kilowatt time der produceres ved at afbrænde biomasse på kraft varme værkerne statsstøttegodkendelsen af femten øren udløber den første april næste år

derfor er det nødvendigt at gøre noget og det er samtidig klart at vi ikke kan få lov til at fortsætte støtten på samme måde

også brug for at udfase og aftrappe støtten til grøn strøm i takt med at vi får mere og mere af den og i takt med at det bliver billigere og billigere at lave den udfasningen og aftrapningen skal

naturligvis ske på en ordentlig måde så vi ikke trækker tæppet væk under de eksisterende anlæg det er lykkedes at få en god aftale med europa kommissionen som netop giver mulighed for at sikre støtte til de eksisterende anlæg i femten eller tyve år også efter den første april to tusind og nitten de anlæg som er blevet bygget eller omlagt siden energiaftalen i to tusind og tolv er med denne aftale sikret støtte frem mod to tusind og tredive og for nogle helt frem til to tusind og ni og tredive så de ændringer vi laver nu sker altså med fuld respekt for de investeringer der er foretaget vi trækker ikke tæppet væk under

er endvidere på baggrund af høringen indsat en ordning i

for de værker som har reinvesteret inden for de senere år dertil kommer at lovforslaget også giver støtte til de afskrevne værker

kan til de afskrevne værker gives støtte til de meromkostninger værkerne har til at producere kraftvarme på biomasse sammenlignet sammenlignet med et fossilt alternativ lovforslaget har været genstand for nogen kritik

er der nogle der mener at lovforslaget er med tilbagevirkende kraft det er efter min mening en helt urimelig kritik de anlæg som støtten ophører inden for i den nærmeste fremtid har allerede fået støtte i femten eller tyve år og de anlæg som er etableret inden for de senere år

som sagt udsigt til fortsat støtte i mange år endnu

udsigt til at støtten til de eksisterende værker reduceres i takt med at de når udløbet af deres respektive afskrivningsperioder men der forventes fortsat støtteudgifter på syv milliard kroner frem til to tusind og tredive når vi bruger forudsætningerne i basisfremskrivningen to tusind og atten så der er efter min mening tale om en særdeles god ordning for de eksisterende værker

givet udtryk for at de ønsker at vi får en drøftelse af overgangsordningen

så vil jeg takke for den interesse der har været vist for lovforslaget i tinget i dag

når man skal opgøre de femten år er det rimeligt eller ej der ligger også kommentarer om at

fjernvarmen i randers bliver en tusind fem hundrede to tusind kroner dyrere om året

for det værk det synes jeg vil være relevant at få drøftet så står der

eksisterende biomasseanlæg som ikke længere er berettigede til at modtage pristillægget på femten øre per

foreslås indført en ny driftsstøtteordning denne nye ordning sikrer at de omfattede anlæg kan få dækket meromkostningen ved at anvende biomasse til elproduktion i forhold til en sammenlignelig fossil reference

man også skulle gå ind at se på andre referencer end den rent fossile er det ikke der hvor vi skulle se på

at brede det lidt ud så vi også får geotermien ind i den her

vil jeg indkalde til en drøftelse af det spørgsmål hvad muligheder er der

overholder eus statsstøtteregler

sikrer en aftrapning af støtten

er der jo også i forhold til energiaftalen en samlet økonomi vi er nødt til

får kigget på det her og sikrer at ordningen

får kigget på den række af lokale eksempler i forhold til

konsekvenserne af lovforslaget at vi også giver forligskredsen mulighed for

at få indsigt i de beregninger

støtter det heldigvis er der også med energiaftalen og dermed med lettelsen i elvarmeafgiften jo skabt nogle mere attraktive vilkår i forhold til at kunne konvertere til

fornuftigt det der lægges op til med lovforslaget her er jo at man giver en støtte til værkerne fremadrettet altså med de meromkostninger der er i forhold til

de ændringer af elafgifterne ikke medfører at geotermien slår igennem men det

godt være at den virkelighed der var da vi lavede energiaftalen er blevet overhalet af de nye aktører som gerne vil

sådan at kommunerne ikke har den økonomiske risiko jeg synes det det er meget relevant at vi får det inddraget i de drøftelser inden andenbehandlingen af

det kommet i aarhus og mit indtryk er også at der er flere steder i landet hvor der kunne være

i aalborg og andre steder hvor man også kigger på på alternativer til til biomasse og kul

jo optaget af at vi selvfølgelig sikrer at der er fornuftige rammevilkår for det

direkte relevant

hvordan vi undgår at det der foregår i forhold til elproduktionen kan få en uheldig effekt for de varmekunder der skal

den varme og derfor vil jeg egentlig det var derfor

kvittere for at ministeren har lyttet til

blandt andet vores ønske om at få en forhandlingsrunde mere det vil vi selvfølgelig se frem til

men også med en ambition om at sikre en så fleksibel overgangsordning så vi undgår

vi enige om og lever op til de statsstøtteregler der er også udløbet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

to tusind

alle har fået trykket sig

ordførerpladser som man skal indtage det er man ved at gøre i øjeblikket

vi afventer lige

er vi ved at have alle på plads

der mangler lige en enkelt

vi er ved at have alle på plads og så kan vi

genoptage mødet og behandlingen

økonomiske vismænd arbejdsgiverne og fagforeninger advaret imod de løbende forhøjelser af pensionsalderen vi er også blevet præsenteret for tal der viser en stigning i andelen af seniorer på dagpenge sygedagpenge og førtidspension allerede med den nuværende pensionsalder på fem og tres år indimellem er der jo stille i medierne om det her spørgsmål men hvis forligspartierne bag den her lovgivning tror

fortsætte med at sætte pensionsalderen i vejret uden at komme på konfliktkurs med vælgerne så tager de grueligt fejl hvis man færdes bare en lille smule blandt almindelige mennesker

kan man ikke være i tvivl om at der er en stor undren og en stor vrede over udsigten til at man først skal gå på pension når man er halvfjerds år eller mere det underbygges af en måling som ugebrevet a4 bragte den syvende september i år her siger to og halvtreds

at folkepensionsalderen ikke skal hæves til de syv og tres år som et flertal herinde allerede har besluttet at den skal stige til i perioden fra to tusind og nitten til to og tyve jeg tror at de to og halvtreds procent vil sætte rigtig meget pris på at vi tager en diskussion om det her spørgsmål endnu en gang det er da også det mindste vi kan gøre så disse mange mennesker kan se at vi tager deres situation alvorligt enhedslisten har derfor indkaldt til en forespørgselsdebat

med følgende ordlyd hvad kan ministeren oplyse om de forligsmæssige bindinger vedrørende forhøjelser af pensionsalderen og om de konsekvenser det har

de lønmodtagere der tvinges ud af arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen enten fordi de er slidt ned fysisk eller psykisk eller fordi de ikke har de fornødne kvalifikationer hvorfor er det vigtigt også at få belyst de forligsmæssige bindinger fordi det er vigtigt for vælgerne at vide hvad det egentlig er et flertal herinde har bundet hinanden op på og hvilke partier det flertal består af for der er nogle partier der gerne vil give indtryk af at de er imod yderligere forhøjelse af pensionsalderen selv om det faktisk ikke er tilfældet jeg ser frem til

ministerens besvarelse

tidligere for et halvt år siden men

jo en god anledning til at tage den igen

mig meget på sinde at sikre at så mange som muligt er og bliver en del af det arbejdende fællesskab heldigvis er jo

at danskerne i dag lever længere end tidligere generationer også sundere og i fremtiden forventes danskerne at leve endnu længere det er på alle måder

rigtig god historie senest har vi netop set at

er steget det er en god og positiv udvikling men vi bliver også nødt til at indrette vores samfund efter det at folk bliver ældre således at vi sikrer at samfundet

tage hånd om dem der har brug for det på den måde bliver det jo netop sådan at alle kan få en tryg og ordentlig alderdom når vi alle sammen lever længere får de ældre også flere år på pension det siger sig selv derfor vedtog vi her i folketinget ved et bredt forlig

radikale venstre velfærdsaftalen i to tusind og seks vi blev dengang enige om at forhøje folkepensionsalderen og indføre en indekseringsmekanisme så en længere levetid også vil give flere år på arbejdsmarkedet levetidsindekseringen blev bekræftet ved tilbagetrækningsreformen i to tusind og elleve af de selv samme partier

tusind og femten indgik vi et nyt forlig som bekræftede de gældende regler om levetidsindeksering af folkepensionsalderen det skete da den nuværende regering og socialdemokratiet dansk

og det radikale venstre hævede folkepensionsalderen til otte og tres år

der er derfor bred politisk opbakning til levetidsindekseringen som jeg mener er et helt centralt element i vores samlede pensionssystem det betyder at vores pensionssystem er indrettet sådan at alle pensionister sikres en værdig alderdom det er et element i vores pensionssystem som andre lande jo finder interessant og også inspiration i da det jo netop er med til at skabe det man vel kan kalde et meget moderne velfærdssamfund med den stigende levealder og bedre helbred blandt seniorer

flere og flere vælger at arbejde længere

de seneste år set en markant stigning i andelen af beskæftigede personer i alderen

og det hænger jo godt sammen med at levealderen generelt er stigende en tres årig ufaglært og en tres årig person med en kortere eller længerevarende uddannelse kan forvente at leve længere i dag end tidligere det betyder feks at

at leve til man bliver seks og firs og hvis man er født i

seks og halvfjerds som jeg kan nævne faktisk er en gylden årgang da jeg selv tilhører

estimeret regeringen og dansk folkeparti nedsatte blandt andet derfor

en del af aftale om flere år på arbejdsmarkedet i maj to tusind og atten en seniortænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv seniortænketanken skal se på hvordan man kan forøge kvaliteten i seniorarbejdslivet og

understøtte en fortsat stigning i beskæftigelsen seniortænketanken kommer til at undersøge hvordan seniorer i højere grad end

kan fastholdes på arbejdsmarkedet og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes

arbejde og jeg ser meget frem til at følge de anbefalinger som der måtte komme fra tænketanken

to tusind og nitten regeringen ser gerne at

det at flere ældre får mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet en længere levetid betyder

skal strækkes over en længere pensionstilværelse pensionstilværelse det kræver at den enkelte sparer mere op

andet kunne ved at blive lidt længere

også godt at der allerede i dag findes en række ordninger som understøtter at det er attraktivt for seniorer at blive længere tid på arbejdsmarkedet

på den skattefri præmie under efterlønsordningen

for at fortsætte med at arbejde mens man modtager folkepension eller for at opsætte pensionen og derved opnå økonomiske fordele men jeg er godt klar over at de økonomiske incitamenter naturligvis ikke gør det alene nogle mangler simpelt hen de kvalifikationer der efterspørges på arbejdsmarkedet derfor indførte vi som led i beskæftigelsesreformen en række initiativer for de forsikrede ledige med de færreste kompetencer disse initiativer skal blandt andet hjælpe seniorer og andre ledige med at have fokus på reel opkvalificering og mere jobrettet uddannelse

på arbejdsmarkedet og i sidste ende jo

fra sidste år videreudviklede vi også sporskifteordningen så medarbejdere i nedslidningstruede brancher får langt bedre mulighed for at deltage i omskolingsforløb

det også helt klart at det skal sikres at man kan gå sikkert og sundt på arbejde

have et godt arbejdsmiljø alligevel må vi konstatere at udviklingen på centrale områder har vist at det kan blive bedre end tilfældet

tusind og seksten en stigning på cirka femten procent i andelen af lønmodtagere der rapporterer at de i deres arbejde

og samtidig oplever smerte og træthed

på trods af at det i perioden har været en politisk prioritering at nedbringe andelen af fysisk belastede

den baggrund allerede taget nogle initiativer og

den syvogtyvende september i år kom med en lang række anbefalinger der nu kommer til at

være genstand for en politisk forhandling om en ny arbejdsmiljøindsats det er afgørende at vi også får endnu mere fokus på vores arbejdsmiljøindsats herunder også på

vi kan gøre meget politisk

et sundt og sikkert arbejdsmiljø

dem der ikke kan arbejde frem til folkepensionsalderen

for en hel eller delvis tilbagetrækning

andet givet mulighed for fleksjob i få timer om ugen hvilket i høj grad kunne komme gruppen af ældre til gode det synes jeg er positivt

at i gruppen af ældre med nedsat arbejdsevne er der flere som i dag bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at overgå til

personer der har en så ubetydelig arbejdsevne at de hverken nu eller i fremtiden

iværksat et arbejde der nu kommer til at

gennemføre forbedrede kan man sige oplysningsaktiviteter

af seniorførtidspension og derudover også en lang række andre tiltag som jeg jo

sundt og godt arbejdsliv

at sikre at så mange som muligt bliver en del af det arbejdende fællesskab så længe som muligt

at være solidarisk med hinanden at man bidrager til at det her samfund kan hænge sammen derudover arbejder vi

fortsat for at personer som er nedslidte og som

får de muligheder og har dem og det skal de selvfølgelig også have

for som ordfører at stille et spørgsmål af en minuts varighed og tilsvarende får ministeren selvfølgelig

det alene er ordførerne der kan stille spørgsmål i den her runde men det passer også med den tilstedeværende kreds og jeg kan sige at der på nuværende tidspunkt er en

er mener ministeren at man med de spilleregler der er aftalt om forhøjelse af pensionsalderen både nu og i en

dermed sikrer alle en værdig

to tusind og femten blev indgået et nyt forlig omkring hele reguleringen af folkepensionsalderen kan ministeren bekræfte at socialdemokratiet ved at tiltræde det forlig samtidig forligsbinder sig til principperne i vko partiernes tilbagetrækningsreform som jo adskiller sig fra velfærdsaftalen den er langt skrappere efterlønsalderen blev skåret ned

stigningen i pensionsalderen blev fremrykket så kan ministeren bekræfte det kan ministeren også bekræfte at det af loven

fyrre som den hed fremgår at at pensionsalderen faktisk allerede på det tidspunkt skulle have været ni og tres en halv år hvis man udelukkende så på den gennemsnitlige stigning i levealder men at lovteknikken gjorde at man måtte nøjes med at den kun blev otte og tres år

tror jeg ikke tiden tillader at jeg kan svare på alle tre spørgsmål

til lige at dykke ned i hvad der stod i l fyrre fra to tusind og femten mens debatten foregår

det er åbenlyst for enhver at det jeg gennemgår i min besvarelse er

lavet de politiske aftaler vi har med et bredt flertal i folketinget det er jeg rigtig glad for og det kommer så også til at betyde at vi jo

løbende kommer til at have en diskussion men jo også en politisk

herre finn sørensen får det måske ligesom til at lyde

jeg kan i hvert fald bekræfte at der er lavet politiske aftaler

til de respektive partier at forklare hvorfor de er gået med i dem

lagerarbejder susanne der til ugebrevet a4 den syvende september siger følgende og jeg citerer det er nemt at sidde og sige at folk kan arbejde længere når man ikke selv har

millioner danskere der ifølge en måling synes at det er en rigtig dårlig idé at hæve pensionsalderen til syv og tres år sådan som et flertal herinde har besluttet efter fem og tredive år på arbejdsmarkedet

som er mindre fysisk belastende men alligevel frygter hun at hun ikke kan holde til at arbejde til hun kan gå på folkepension det er en bekymring som hun deler med cirka tyve procent af

ftfs medlemmer det antal vil helt sikkert vokse i takt med at pensionsalderen bliver sat i vejret

det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet som ministeren synes jeg meget retfærdigt nævnte i foråret to tusind og sytten kom den store arbejdsmiljøundersøgelse som viste

er der sytten procent flere beskæftigede som overbelastes psykisk og femten procent flere som overbelastes fysisk i to tusind og seksten

havde en ud af ni overbelastninger af muskler og skelet mens hver sjette havde psykiske overbelastninger og tegn på stress eller depression det er nok ikke blevet mindre siden samtidig kan vi se en stigende andel af ældre på dagpenge sygedagpenge og førtidspension disse hårde fakta fik i august måned

nogle store pensionskasser til at advare imod stigninger i pensionsalderen de satte fingeren på det ømme punkt hvad skal alle de mennesker leve af når de ryger ud af arbejdsmarkedet længe før tid de økonomiske vismænd bakkede op og pegede på at der faktisk er råd til en lempeligere indfasning af højere pensionsalder ældre sagen fulgte trop og det er helt urealistisk at tro at alle kan arbejde til de bliver halvfjerds sådan sagde ældre sagen og kaldte ordningen for hårdkogt men skulle tro at arbejdsgiverne var tilfredse med højere pensionsalder for det øger jo det meget omtalte arbejdsudbud men nej en undersøgelse viser at to og halvtreds procent af virksomhederne

afviser det og at lige så mange siger nej til at fjerne mulighederne for tidlig tilbagetrækning en række forbund og fagforeninger og foa 3f og hk har også skærpet kritikken af konsekvenserne fødevareforbundet nnf antyder at det kan få konsekvenser vælgermæssigt for de partier der står bag forhøjelserne

malerforbundet har krævet at stigningerne i pensionsalderen bliver sat på pause byggefagenes samvirke i københavn og snedker og tømrerklubben i 3f bygge jord og

at forliget bliver opsagt inden valget så der kan forhandles en solidarisk løsning men det preller alt sammen af på forligspartierne også på socialdemokratiet og dansk folkeparti der ellers har ført sig frem med skarp kritik af statsministerens planer om at fremrykke forhøjelserne af pensionsalderen det blev heldigvis afværget

måske fordi den kritik af

også kan rettes imod dem selv så lad os lige få det på det rene det er allerede vedtaget at pensionsalderen

vedtage at pensionsalderen stiger til ni og tres år i

og fem og tredive det er klart beskrevet i loven desværre må man sige styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har lavet en fremskrivning af hvad det betyder på længere sigt den viser

at en på tredive år først kan gå på pension når hun er to og halvfjerds en på atten år må vente til han er fem og halvfjerds og nyfødte til de er syv og halvfjerds det er svært at forstå at

kan få den idé at pensionsalderen skal baseres på udviklingen i den gennemsnitlige levealder det siger sig selv at det vil ramme skævt men det har forligspartierne valgt at gøre ovenikøbet uden at have nogen som helst svar eller konkrete løsninger for alle de mennesker der bliver ramt der er to spørgsmål som de partier der står bag denne vanvittige ordning skal svare på hvorfor skal mennesker som kommer tidligt på arbejdsmarkedet mennesker som har de fysisk og psykisk nedslidende jobs ikke

ret til lige så mange gode år efter arbejdslivet som dem med de høje uddannelser og de høje lønninger

skal alle de mange tusinde mennesker leve af som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før pensionsalderen fordi de ikke kan mere eller fordi de ikke har den fornødne uddannelse

sygedagpenge kontanthjælp og revalidering

jeg læse følgende op forslag til vedtagelse

fører til øget ulighed og store udfordringer for mennesker som bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet længe før tid på grund af nedslidning eller manglende uddannelse folketinget opfordrer derfor regeringen til at fremsætte lovforslag som sætter stigningen i pensionsalderen på pause ved at aflyse de planlagte stigninger i pensionsalderen ud over syv og tres år folketinget opfordrer samtidig regeringen til at indkalde alle folketingets partier til forhandlinger med det formål at sikre et

arbejdsliv for alle og lige muligheder for en værdig afslutning på arbejdslivet

tale jeg har dog alligevel et spørgsmål og det

går på at man skal stoppe for stigningen i pensionsalderen men jeg hørte også

finn sørensen i talen argumenterede for at man skulle indføre

og halvtreds årige for det må det være når man siger fyrre år på arbejdsmarkedet de fleste af os der

politiske udtalelse fra deres seneste kongres som meget klart sagde at fyrre år på arbejdsmarkedet er nok enhedslisten har

et forslag ikke til en pensionsalder som herre karsten hønge taler om men til en tilbagetrækningsordning som man

været fyrre år på arbejdsmarkedet og fem og tredive år som medlem af

en ordning som også indebærer at hvis man har været fem og tredive år på arbejdsmarkedet og tredive år som medlem af

frem til pensionsalderen og få dækket om man så må sige den manglende indtægt

vedtagelser i forskellige faglige organisationer det der interesserer mig

herre finn sørensen lægger sig op ad det forslag jeg ved godt at

nogle flere ord på at beskrive enhedslistens forslag men i sin substans

en generel ordning for folk efter fyrre år på arbejdsmarkedet det vil betyde for faglærte og ufaglærte at de kan gå pension som syv og halvtreds

om at stoppe en fremtidig stigning

løsning på et stort problem og så hvad der er enhedslistens politik det har vi ikke stillet forslag om ved den her lejlighed

det har vi haft fremme og diskuteret tidligere her i salen hvor jeg har noteret mig at blandt andet herre karsten hønge mente at det var et vildt overbudskrav og den slags og det er måske også det der ligger i spørgsmålet

ikke er opfattelsen ude hos de mange mennesker der kommer tidligt på arbejdsmarkedet det er såmænd ikke kun fra blik og rørarbejderforbundet at man har hørt at fyrre år på arbejdsmarkedet ville være en rimelig grænse men bid lige mærke i herre karsten hønge at enhedslistens forslag som ikke er til behandling her i dag er en ordning man kan nyde godt af hvis man er medlem af en a kasse og

opfylder kravene til hvor længe man skal have været på arbejdsmarkedet det er ikke en

vores politik og hvad det er vi mener

syv og halvfjerds halvfems skal have lov til det men med de vilkår der er på det danske arbejdsmarked og med de ting som herre leif lahn jensen har aftalt med de borgerlige partier om stigning i pensionsalderen er vi nødt til at have nogle rettigheder

tidligere tilbagetrækning det er såmænd det det går ud på det er en rettighed jeg har jo beskrevet den så det er noget sludder at jeg ikke vil svare på hvad vores politik er

finansiere en sådan pensionsalder en pensionsmodel som

skal jo finansieres på en måde

sørge for at folk kan gå på pension måske ti år før det der i øjeblikket er skitseret så hvordan har enhedslisten tænkt sig at finansiere en sådan udgift

her det er et fuldt finansieret forslag og det fremgår af forslaget at det koster

er fuldt finansieret hovedsagelig ved

fra de mennesker der tjener mest i det her samfund

og topskatten i særdeleshed skal stige for at finansiere sådan et forslag fra enhedslisten der koster i omegnen af elleve milliard kroner

er så skal man kunne gå på pension altså det er en rettighed man får jævnfør enhedslistens model skal

to ting den ene er at man har været det krævede antal år på arbejdsmarkedet

snakke om og derfor vil jeg da også godt takke enhedslisten for at tage debatten op

utrolig vigtig flere skal arbejde længere vi ved også godt at flere bliver utrygge fordi de har arbejdet i mange år og godt kan se at det er umuligt for dem

har bedt dem om det anerkender jeg gerne arbejdsmiljøet fungerer ikke godt nok og vi har ikke nok svar til dem som gerne vil men som ikke har de rette værktøjer til at fortsætte vi har heller ikke et svar til dem som er nedslidte og på ingen måde kan arbejde længere jeg anerkender at regeringen har nedsat en seniortænketank problemet er bare at det ser ud til at der heller ikke skal diskuteres

jeg anerkender også at man har nedsat en

ekspertgruppe i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet der også er kommet ud med deres anbefalinger og at vi også skal diskutere det i forligskredsen men at regeringen så med den anden hånd til vil spare på arbejdstilsynet

en smule tåbeligt samtidig med

har regeringen jo også forsøgt at få forhøjet pensionsalderen yderligere end aftalt i velfærdsaftalen læg nu mærke til at det er yderligere end aftalt i velfærdsaftalen her glæder det mig også at dansk folkeparti

i samarbejde fik forpurret det for det er også den forkerte vej at gå vi holder selvfølgelig fast i de aftaler vi har lavet også i velfærdsaftalen og jeg tror at vi alle ved at vi lever længere at vi hører om flere og flere der rent

bliver over hundrede år vi møder flere og flere der er blevet mere sunde og flere og flere der arbejder over pensionsalderen

vi alle møder jeg mener også helt klart at kan man det og vil vi blive ældre i fremtiden og dermed også kunne arbejde længere skal

men jeg mener dermed også at vi har skabt et problem som vi er nødt til at tage dybt alvorligt og det anerkender jeg også nemlig det

ikke alle kan arbejde så længe som andre fordi de ligesom jeg selv har arbejdet

var sytten år og de igennem alle årene måske har haft et rigtig hårdt fysisk job jeg har lige været i praktik i hjemmeplejen og i praktik i en butik ikke fordi jeg ikke ved hvordan det er at være ude på arbejdsmarkedet

her job er for det er jo to slags job vi tit omtaler herinde

de kan holde til det i så mange år som vi siger jeg ville i hvert fald ikke kunne holde til det

supergodt nnf slagteriarbejderne som også herre finn sørensen nævnte har taget dette op mange gange og har

også indkaldt til flere møder rundtom i landet hvor ministeren og jeg også skal deltage i et stort møde sammen i horsens hvor vi skal diskutere det her emne en stor ros til nnf og alle de andre der tager det her op og det synes jeg bliver utrolig spændende at diskutere

at vi skal tage det alvorligt og at vi skal finde nogle løsninger

ikke ind for yderligere forhøjelse af pensionen ud over det aftalte og derfor er vi nødt til at begynde en stor diskussion om nedslidning og hvad vi gør for alle dem som har knoklet i mange år og bare ikke kan mere derfor vil jeg så også

folketinget konstaterer at der fortsat er bred opbakning til velfærdsaftalen hvor pensionsalderen hæves i takt med at vi lever længere og som er afgørende for at vi i de kommende år til at finansiere velfærden til de flere ældre og børn folketinget konstaterer samtidig at vi er imod at hæve pensionsalderen yderligere end det allerede aftalte og at vi har en gruppe på vores arbejdsmarked som har været

og som bliver slidt op inden de når pensionsalderen

problem som vi skal have løst derfor opfordrer folketinget til en diskussion af hvordan vi finder en værdig løsning til de nedslidte som ikke kan arbejde helt frem til pensionsalderen samtidig opfordrer folketinget til at nedskæringerne på arbejdstilsynet annulleres så arbejdstilsynet kan få flere midler til at sikre et bedre arbejdsmiljø

mindst så præcist kan det siges jeg er helt enig men hvorfor har socialdemokratiet så indgået et forlig der bygger på vko partiernes tilbagetrækningsreform om forringelse af efterlønnen og forhøjelser af pensionsalderen ud over det der blev aftalt i velfærdsaftalen og når herre leif lahn

at man ikke vil stemme for yderligere forhøjelser betyder det så at man i

og tyve næste gang der skal tages stilling til højere pensionsalder

var faktisk en forlængelse af det vi blev enige om i to tusind og seks i velfærdsaftalen

i forhold til den indeksering og det blev vi så enige om at gøre hvert femte år

igen i år to tusind og tyve så det her er faktisk en forlængelse af den velfærdsaftale der blev lavet i to tusind og seks hvor man fra

så skal vi så hver gang sætte os sammen

blive enige om gør vi så det når jeg siger i forhold til yderligere aftaler så holder vi selvfølgelig fast i

fast i velfærdsaftalen og det vi blev enige om dengang og

regeringen forsøgte sidste gang og som df

en kortere efterlønsalder og en fremrykning af pensionsalderen der går ud over det som man aftalte i velfærdsaftalen det er jo lidt vigtigt jeg synes ikke jeg får noget klart svar

og tyve stemme for en pensionsalder på ni og tres år og hvis svaret er ja fordi

hvorfor kritiserer man så den borgerlige regering hvorfor siger man så

vil vi ikke være med til mere vi kigger hvert femte år

og så vil vi først løse de nedslidningsproblemer som vi anerkender der er

har stillet det kunne være

at pensionsalderen så

en forudsætning der ligger i i socialdemokraternes politik bare til oplysning

tusind og tredive bliver den så otte og tres år det har vi jo aftalt i enighed og jeg spørger bare hvilke forudsætninger ligger

nødt til sige igen vi vil ikke være med til at

femte år og hvis det viser sig at levealderen

stiger men begynder at falde så er der en anden situation og så skal vi selvfølgelig diskutere det igen

er rigtig vigtigt for mig jeg synes egentlig også at

parti venstre og nogle af de andre skulle komme til den erkendelse som

vi også nødt til at komme med et forslag eller nogle løsninger på

at man selvfølgelig ikke kan arbejde fra man er sytten år og gå rundt på tagene som tømrer eller hvad ved jeg indtil man er langt over halvfjerds år det synes jeg også at nogle af

at socialdemokraterne måske modererede retorikken omkring det her

brugte igen ordlyden

være med til at sætte pensionsalderen op men så skal man jo

ved at opsige forliget ellers

er det jo bare snak og det tror

at ud over det vi aftalte i velfærdsforliget

yderligere det vil sige at man siger til alle de nedslidte i skal bare arbejde endnu længere selv om i er nedslidte så skærer vi også lige ned på arbejdsmiljøet og vi skærer ned på arbejdstilsynet

vi er nødt til at ændre det hvis folk bliver nedslidt og så kommer næste sætning eller i hvert fald anerkende at der er et problem ja tak er det ikke sådan at de fleste danskere har anerkendt at der er et problem det behøver politikere vel ikke at vente på

kan jo sagtens bare kigge sig omkring og blande sig i den debat vi har haft for eksempel om ekspertudvalgets arbejde og arbejdsmiljøets udvikling hvor det går ad pommern til jævnfør undersøgelsen sidste år jævnfør undersøgelsen i år fra arbejdsgiverne det ved vi jo det behøver

have en ny anerkendelse eller hvad er

og i morgen og de næste ti år bliver nedslidt for

med arbejdsmiljøet hvad er svaret til dem fra socialdemokratiet

følger de borgerlige hvert femte år og anerkender at der er et problem

forstår det godt men de får det til at lyde som om de ikke forstår en

når vi siger lige så tydeligt at vi anerkender at der er et problem i forhold til nedslidning og det er vi nødt til os der har været med i velfærdsaftalen

og tager det ansvar og når vi har været med til i velfærdsaftalen

så er vi også nødt til at gøre noget ved det problem

jeg simpelt hen ikke et svar på men det svar skal vi finde og når jeg står her og indrømmer at

forskellige løsningsmodeller der er alle mulige løsningsmodeller jeg har slet ikke styr på hvilken en der er den rigtige

skal overveje om vi skal have en ny regering nu her til marts når der bliver valg

da nødt til at vide hvad alternativet er

de kan regne med at der kommer af nye toner eller skal de bare regne med at slagteriarbejderne i

er otte og tres år og at socialdemokratiet vil køre videre

så tror jeg de er ligeglade med om vi skifter regering

derfor det er vigtigt at vi er konkrete

socialdemokratiets nedslidningspolitik

jeg er bare nødt til sige at det vi kan tilbyde er at vi

sige til folk vi vil ikke være med til at blive ved med at forhøje pensionsalderen ud over det vi har aftalt og der er vi simpelt hen nødt til at gøre noget i forhold til de nedslidte vi er nødt til at komme med løsninger og det synes jeg da vi alle skal sige det kan jeg også høre at resten

det fremgår jo krystalklart af den lovgivning at det er stigningen i den gennemsnitlige levealder der afgør hvor høj pensionsalderen skal være og allerede i to tusind og femten da man vedtog at den skulle stige til otte og tres år med virkning fra

og tredive kan man læse i bemærkningerne at den egentlig burde have været hævet til ni og tres en halv år på grund af stigningen i den gennemsnitlige levealder men da der i loven også er en mekanisme der siger at den kun må stige med en år ad gangen så blev det kun otte og tres år deraf følger

tyve kommer dansk folkeparti og socialdemokratiet og de øvrige forligspartier til at stemme

det niveau har den gennemsnitlige levealder allerede nået eller vil dansk folkeparti sige

forligspartierne om de har lyst til at stemme for eller imod der er en meget meget klar og firkantet mekanisme i lovgivningen som beskriver det jeg siger og så er mit spørgsmål er dansk folkeparti parat til at trodse den mekanik nemlig stigningen i den gennemsnitlige levealder og stemme imod en forhøjelse til ni og tres år

både for vælgerne og for de andre forligspartier at dansk folkeparti melder klart ud om

vil de uvægerlig spørge hende skal jeg som jord og betonarbejder tømrer rengøringsassistent eller rørlægger arbejde

er otte og tres år eller længere kan jeg stole på

ordentlig ordning for os der er på vej til at blive nedslidt hvis ikke vi allerede er det i forvejen de vil ikke finde sig i et svar der

skal bent bøgsted nok finde ud af i to tusind og tyve på valgdagen

mennesker som det går ud over og som må lide under dansk folkepartis politik et ordentligt svar det kan jeg

når det er rigtig rigtig hårdt

tredive skal arbejde til vi er otte og tres år det er det spørgsmål de vil stille ikke spørgsmålet om

derfor er det jo vigtigt at dansk folkeparti forbereder sig på et svar og ikke bare siger

en stor sandsynlighed for at df igen skrider i svinget og accepterer

det her emne og jeg er glad for at vi igen får mulighed for at

lad mig starte med det faktum at danskerne

længere og længere og de er mere sunde og raske end nogen sinde før faktisk har danskerne det så godt at vi lever endnu længere end hvad vi regnede med i to tusind og seks da et flertal i folketinget indgik velfærdsaftalen den indebærer jo

tusind og tredive vil blive hævet til otte og tres år og at pensionsalderen vil følge med levetidsudviklingen det er sund fornuft og det er nødvendigt hvis vi også i fremtiden skal opretholde et højt velfærdsniveau danskerne har det godt og det er positivt de har det så godt at flere og flere seniorer vælger at udskyde pensionen og blive lidt længere på arbejdsmarkedet det gælder faktisk i særlig grad ufaglærte og faglærte

jeg synes vi skal glæde os over og det er en udvikling som venstre ønsker at understøtte det har vi gjort gennem tidligere reformer og

ifølge en analyse fra dansk industri har de sidste ti års reformer gjort danmark hundrede og tredive milliard kroner rigere og øget beskæftigelsen med ethundrede

personer det sætter en fed streg under at vi har valgt den rigtige vej den ansvarlige vej den vej der kommer os alle til gode og derfor bakker venstre naturligvis op om at vi fortsætter retning en retning hvor vi understøtter at flere sunde og raske seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet og hvor vi sikrer gode tilbagetrækningsmuligheder for dem

gribe dem der ikke kan arbejde helt frem til pensionsalderen og det tror jeg vi alle er enige om det skal vi i dag og det skal vi også i fremtiden

der falder helt ud af arbejdsmarkedet og det gælder de

som bliver tilkendt til ni ud af ti ansøgere og som vi i venstre gerne ser

endnu flere der måtte have brug for det i fremtiden kan gøre brug af den

mere rummelig så man selv med en mindre arbejdsevne kan holde fast i arbejdsmarkedet og det gælder førtidspensionsordningen for hvis arbejdsevnen ikke er der skal man selvfølgelig tilkendes en førtidspension længere er den ikke her vil jeg kort understrege at venstre

de kommende drøftelser af evalueringen af den samlede førtids og

jeg slå helt fast at vi på intet tidspunkt har bedt folk der er syge eller nedslidte om at blive længere på arbejdsmarkedet

skal sluse raske og rørige danskere tidligt ud af arbejdsmarkedet på en stadig længere folkepension for det ville jo være konsekvensen ved at rulle aftalen om levetidsindekseringen tilbage og det ville ramme vores fælles velfærdskasse

også sikre at vi har et sundt og sikkert arbejdsmiljø så færre bliver nedslidt til at starte med

sine anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats og vi har nedsat seniortænketanken der skal understøtte et sundt seniorarbejdsliv jeg synes at vores politiske aftale om folkepensionsalderen er både økonomisk og socialt ansvarlig for den sikrer at vi ikke skubber udfordringer

øje for samtidig at forbedre arbejdsmiljøet modvirke nedslidning og selvfølgelig holde en sikker hånd under dem der har behov for en tidlig

forslag til vedtagelse der henvises til den politiske enighed om v

der blev vedtaget ved forespørgsel f seks og fyrre den sekstende maj to tusind og sytten som henviser til den politiske enighed om v halvfjerds der blev vedtaget ved forespørgsel f seks og tredive den attende april to tusind og sytten

som tilføjelse hertil konstaterer folketinget at regeringens nedsatte ekspertudvalg om arbejdsmiljø

der skal bidrage til bedre kvalitet i seniorarbejdslivet og at nye efterløns og folkepensionsaldre skal besluttes af folketinget hvert femte år som følge af

at skabe ro og tryghed om danskernes pensionsalder i overensstemmelse med intentionerne i velfærdsaftalen og at styrke muligheden for dem der er nedslidte

på spørgsmålet om de forskellige levetidsaldre om man så må sige for de forskellige samfundsgrupper som viser at hvis vi kigger på den lavest lønnede del af mændene i det her land den lavestlønnede fjerdedel af mændene i det her land så lever de ti år kortere end den højstlønnede del af mændene og for kvindernes vedkommende er forskellen cirka fem år knap fem år så alene på den baggrund må man da sige at det er hamrende uretfærdigt at indrette pensionsalderen

spørgsmål det andet spørgsmål og det får jeg nok ikke overbevist ordføreren om

de økonomiske vismænd i august måned på baggrund af pensionskassernes advarsler imod stigningen i pensionsalderen var fremme med et forslag om en lempeligere indfasning af stigningerne når vi kommer på den anden side af otte og tres stigningen

sundere vi bliver raskere jeg er helt bevidst om at der er forskel på

og dermed også mulighederne for for

få et rask og godt ældreliv ingen tvivl om

stadig væk udfordringer

jo også det de får løn for der vil

jeg bare sige at

ved syv og tres jamen så skulle den finansiering jo findes et andet sted så ikke mulighed for både at finansiere sundhedsudvidelser eller bedre ældrepleje

så burde konsekvensen også være at man droppede planer om

hæve pensionsalderen på baggrund af en gennemsnitlig levealder for hele befolkningen vismændene gør sig ikke kloge de påpeger bare at der er et økonomisk råderum

er aftalt for de kommende år at lave en lempeligere indfasning

sundhedsvæsen et sundhedsvæsen i verdensklasse at vi har råd til en rigtig god og ordentlig ældrepleje at vi har råd til folkeskoler universitetsmiljø og så videre det kræver finansiering

står ved den velfærdsaftale og de tiltag der er kommet efterfølgende vi står ved at vi har stemt for at folkepensionsalderen skal være otte og tres

klart at det er svært at finde finansieringen og hvis det så er dem der har

en ordentlig alderdom så synes jeg godt nok at prisen har været høj derfor er det vigtigt at vi får et ordentligt svar fra venstre og de andre skal

og tredive efter venstres mening stige yderligere ud over de otte og tres år tror ordføreren på at anbefalingerne fra ekspertudvalget vil vende de forfærdelige kurver vi har set på arbejdsmiljøområdet hvor det bliver værre og værre til at det bliver bedre

meste af vores tid på at diskutere og drøfte hvordan vi kunne lette skatten for dem der tjener mindst

vi har lavet skattelettelser afgiftslettelser

men så tror jeg sådan set også at almindelige mennesker godt er klar over at

de aftaler der er indgået den aftale der er indgået er

i to tusind og tredive til otte og tres år

ordføreren tror at ekspertudvalgets atten anbefalinger vil vende de kurver der

er flere og flere mennesker der udsættes for de her påvirkninger og det var meningen at

fem og tyve procent tror ordføreren på at ekspertudvalgets atten anbefalinger

det arbejdsmiljø vi har i danmark

bestemt ikke skal blive syg af at gå på arbejde at vi ikke skal have et arbejdsmiljø der gør at man

allermest centrale reformer af dansk økonomi i nyere tid uden levetidsindekseringen ville statsfinanserne ikke hænge sammen på længere sigt jeg kan tit undrer mig over kritikken af at når folk gennemsnitligt lever længere ja så skal man også arbejde lidt længere det er for mig logisk og

de partier som er gode til at fremføre kritik af ordningen har ikke så store armbevægelser

når det kommer til at finde besparelser på velfærdsområdet i aftalen tog man udgangspunkt i at man skulle have fjorten en halv år på folkepension men sagen er

har kun taget cirka ti år

pensionsalderen jamen så betyder det en temmelig skæv fordeling af pensionstid mellem generationer en person som i år kan gå på pension

kan se frem til at blive cirka fem og firs år hvis vedkommende er en mand og otte og firs år hvis vedkommende er en kvinde det giver henholdsvis tyve og tre og tyve folkepensionsår i takt med at man indfaser

men det betyder jo at

de rige til gode men

pæn indkomstmobilitet

på mænd og kvinder end der er på rig

mænd og kvinder det hører man meget sjældent blive taget fat på politisk jeg mener at vi skal være glade

at der ikke er vilje til at tilpasse den indgåede aftale til den meget positive levetidsudvikling men vi støtter

det samarbejde der er indgået selv om vi gerne ville have

og vi støtter den vedtagelsestekst som

som vi har fået for ikke så forfærdelig længe siden

viser den kæmpe ulighed der er i den gennemsnitlige levealder mellem den lavestlønnede fjerdedel af befolkningen og den højestlønnede fjerdedel og det er jo derfor det er så hamrende uretfærdigt at basere pensionsalderen på en stigning i den gennemsnitlige levealder

gerne høre ordføreren om hun mener at sundhedsministeren er helt galt afmarcheret

fremgår af stars fremskrivning

gå på pension når hun er fem og halvfjerds år synes ordføreren virkelig det er rimeligt at forlange at et hvilket som helst ungt mennesker for eksempel en der kommer i lære og får et arbejdsliv som tømrer murer jord og betonarbejder social og sundhedsassistent

som er kommet frem som var det jeg refererede til her for at få nogle nuancer ind i debatten i forhold til den atten årige jeg tror

at man skal arbejde til man er fem og halvfjerds år så kan det lyde af meget

rigtig meget på det område

men det betyder jo stadig væk at hun vil have rigtig mange år på pension det er jo det vi er nødt

rigtig gode raske år også de sidste fem og tyve tredive fyrre år af sit liv

det afhænger jo fuldstændig af

den kendsgerning liberal alliance og de andre partier inklusive socialdemokratiet der står bag

ikke vil forholde sig til den kæmpe sociale uretfærdighed det er at basere en stigning i pensionsalderen på en gennemsnitlig levealder

det anerkender vi også i liberal alliance som bliver nedslidt som har

et hårdt arbejdsliv som ikke nødvendigvis kan arbejde til de får folkepension det er fuldstændig fair og der synes vi man skal kigge på nogle ordninger men at

skal tage udgangspunkt i den målgruppe

hele vejen

det er fuldstændig fair at de kommer på pension jeg synes ikke det er en fair udvikling det skal være sådan på arbejdsmarkedet at alle kan holde til det til de bliver gamle det er vores mål selv ministeren siger det hver eneste gang og jeg ved godt det er sjældent at der kommer en fra liberal alliance og diskuterer arbejdsmiljø i beskæftigelsesudvalget og liberal alliance bruger ikke meget tid på det forebyggende arbejde

der ikke gør at flere og flere bliver syge af at gå på arbejde

bliver hårdere belastet af psykisk arbejdsmiljø og af muskel og skeletbesvær vi skal ikke acceptere at have en eller anden skraldespand vi kan putte folk i førtidspension og

acceptere at arbejdsmarkedet er sådan at alle kan være med

arbejdsmiljøet det synes jeg er fornuftigt

begyndt på at målrette indsatserne mere men jeg tror

at man måske ikke kan få et job som jord og betonarbejder som atten årig

som jord og betonarbejder skal indstille sig på at når de har arbejdet med det i tyve fem og tyve tredive år skal de begynde at arbejde med noget andet

synes jeg ikke det er en god holdning de job der er belastende i dag er vi nødt til at ændre på virksomhederne er nødt til at finde veje til at bruge teknologien ordentligt og anstændigt så alle mennesker kan holde til det

ikke nytte noget at vi accepterer at der er et arbejdsmarked der er så brutalt at det nedslider og er årsag til at toogtredstusind rammes af arbejdsskader hvert eneste år

hos de mennesker som går ind i de fag så de ikke når til at få arbejdsskader

men skifter spor

tror

udfordring men den største

at man ikke nødvendigvis

hele livet og at det er fuldstændig okay at det er noget hvor man skifter

vi forhandler et bedre pensionssystem der giver danskerne mulighed for en mere værdig afslutning på arbejdslivet

står vi foran en meget væsentlig omvæltning på arbejdsmarkedet som vi ikke ved hvordan ender

den fremtid som som vi kigger ind i i dag nu når vi har det lange lys på

men digitalisering robotisering kunstig intelligens og globalisering

jo en af de ting der kommer til at præge fremtiden rigtig rigtig meget nogle undersøgelser siger

jobs der er i usa vil forsvinde

så mange til herhjemme i danmark har vi talt om at

kendte arbejdspladser måske forsvinder

spørgsmålet hvor mange af de jobs vi kommer til at genskabe

vi oplevet situationer i historien før hvor der er kommet industrialisering eller computeralder og hvor alle har sagt at nu mister vi en masse jobs men i virkeligheden

er i stand til at gendanne hvordan skal vi gendanne dem hvad er det for nogle nye brancher vi skal ind i hvad nogle nye brancher vi skal opfinde for at gendanne alle de jobs

vi skal forbruge personligt er

ved at være lidt mæt af forbrug og og konsumering

vi stadig væk har rigtig rigtig meget brug for arbejdskraft

hvis man ser på nogle af verdens førende erhvervsledere

altid de har den samme krystalkugle som den der står

kæmpestort problem med efteruddannelse

få en meget meget stor flaskehals vi kan ikke nå at uddanne folk så hurtigt og

en situation hvor vi kan få samfundet til at løbe rundt uden at vi

hvor man har et fast antal år på arbejdsmarkedet

fyrre år to og fyrre år fem og fyrre år men sådan at dem der kommer først ind også kan komme først ud

dem der kommer sent ind efter en lang uddannelse også

så skal det selvfølgelig være frivilligt hvis man

mest slidte at komme ud igen

kan diskutere det vigtige er at dem der har været inde tidligt og har knoklet rigtig rigtig meget også kan komme hurtigt ud igen

en sikring af et bedre arbejdsmiljø kan sikre at flere mennesker undgår nedslidning

tilbage i de femten tyve fem og tyve tredive år som mange af os som bliver en del af ældrestyrken

i vores otium og vi håber at sådan

at at vi ikke i samme grad får brug for de her lidt symptombehandlende tiltag som nedslidningspension

op i folketinget for vi vil gerne have de små skridts politik vi vil gerne

at fremtiden kalder på en mere varig løsning

at den tyske model ser rigtig interessant ud den fungerer jo fint i tyskland

pensionsalderen hvor det her system kan følge med

så vi mener at

vores otium med de interesser vi har

efter man har bidraget

på baggrund af både den stigende levealder og den økonomiske virkelighed står radikale bag vores pensionsalderssystem det er efter radikale venstres opfattelse den bedst mulige økonomiske prioritering at de erhvervsaktive bliver lidt længere på arbejdsmarkedet hvis vi forestiller os at vi ikke havde gjort dette med en hævelse af pensionsalderen i takt med at levetiden stiger

og det er penge der så ikke ville være til rådighed andre steder

til gengæld meget gerne styrke og lette muligheden for tidlig tilbagetrækning for mennesker der er nedslidte vi vil gerne medvirke til at lette

adgangen til seniorførtidspension radikale venstre har også sammen med lo foreslået at lempe reglerne både med hensyn til kriterierne for at få førtidspension og med hensyn til de muligheder der tilbydes nedslidte

vi mener også at der i reglerne for arbejdsløshedsforsikring skal tages større hensyn til personer der nærmer sig pensionsalderen fordi man sagtens kan forestille sig at der vil være folk der har en øget risiko for ledighed når de kommer højt op i alderen men endnu ikke har nået pensionsalderen vi vil med andre ord gerne tage vidtgående hensyn til folk der ikke er i stand til at passe et arbejde frem til den forhøjede pensionsalder men udgangspunktet må stadig væk være at med den højere pensionsalder

en hel række erhvervsaktive mennesker blive længere på arbejdsmarkedet og være med til at finansiere vores velfærdssamfund og så må vi tage grundigt hånd om

i stand til at udfylde den funktion radikale venstre støtter

vil flere blive på arbejdsmarkedet siger radikales ordfører uden den højere pensionsalder vil flere også blive på arbejdsmarkedet jeg forstår ikke hvorfor der er sådan en mistillid til mennesker

hvorfor kan vi så ikke leve med at have en pensionsalder på fem og tres år for så vil der være flere og flere der arbejder så meget de overhovedet kan videre

og få suppleret op af det offentlige det sker der ikke noget ved økonomisk det er der jo ingen problemer i der er tal i dag der viser at hundredtusindvis af mennesker arbejder helt op langt forbi halvfjerds år fordi de kan tror ordføreren ikke at mennesker faktisk har et bedre liv når de siger det bestemmer jeg selv jeg har retten til at fortsætte jeg har også retten til at stoppe når

vil uden at skele til grænserne for hvornår man må og hvornår man ikke må der er ingen tvivl om at en højere grænse for hvornår du går på folkepension vil få nogle folk der ellers gerne ville være gået på pension til at blive længere på arbejdsmarkedet det er fuldstændig indiskutabelt sandt det vil så sige at præmissen for spørgsmålet at folk alligevel vil arbejde længere

være et mere humant samfund jo men det vil også som jeg startede med at sige i min ordførertale være en meget stor udskrivning hvis samfundet skal sige til mennesker der ellers er arbejdsføre at de nu kan gå på pension betalt af alle andre der er ikke de penge til rådighed hvad angår de regnestykker vi hørte tidligere på dagen fra enhedslistens ordfører om at

er forkerte tal jeg tror at prisen vil være umådelig umådelig meget højere

pensionsalderen fri eller hvis man tillod fem og

på en praktisk tur for eksempel til 3f i silkeborg og så snakke med folk der

det er indiskutabelt at livskvaliteten især for den gruppe af mennesker som har haft et hårdt

der er endnu ikke nogen ordninger af dem som accepterer at folk bliver nedslidt og så skal redde dem der har fungeret ordentligt og effektivt for de mennesker derfor mangler vi den ordning før vi kan tillade os at lade pensionsalderen stige

det er jeg ikke imod jeg har lidt svært ved

det der er pointen er at spørgeren i sit første spørgsmål sagde at folk ville gå på pension senere end de fem og tres at den her grænse var arbitrær

stadig væk ikke passer for så vidt angår livskvaliteten er det en helt anden diskussion det er rigtigt at give den enkelte en højere livskvalitet men på basis af en langt større udgift for samfundet

per første januar at den er

klar tendens til at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet så det er nok ikke helt rigtigt hvad ordføreren siger så attraktivt er det jo heller ikke

jeg mener ordføreren har jo selv i årevis eller ordførerens parti må jeg hellere sige medvirket sammen med de

partier her i folketinget til at at forringe folkepensionens købekraft man har indført ordninger hvor man modregner for arbejdsmarkedspensionen sådan

attraktivt er det da ikke at gå på folkepension og alle vil da helst være en del af et arbejdsfællesskab så jeg tror

på efterløn i stedet for bliver længere på arbejdsmarkedet det er den tendens vi ser nu det vil sige at folk der før kunne vælge mellem at gå på efterløn eller blive på arbejdsmarkedet valgte efterlønnen fordi det var en mulighed når det

de længere på arbejdsmarkedet jeg mener ikke at

den anden ordning så tager folk den også det siger sig selv det her med at vi skulle have udhulet pensionerne er jo altså parallelt med at vi har opbygget et arbejdsmarkedssystem der forhåbentlig gør at vi får en langtidsholdbar pensionsordning når vi både laver en ordning der følger levetidsalderen og når folk spare op til deres egen pension

set at vi med rettidig omhu har prøvet at sikre

til at arbejde længere det er vel egentlig det der foregår gennem forringelserne af det sociale sikkerhedsnet i det hele taget herunder forringelserne i forhold til pensionsalderen så det er vel så det det er den filosofi som de radikale

sørge for at folk bliver længere

klare sig selv så lang tid som muligt på arbejdsmarkedet og bidrage til fællesskabet for at det hele kan hænge sammen

raske og rørige borgere der er produktive på en

det blive for dyrt og det ville gå ud over det samme fællesskab det er såmænd vores filosofi i en nøddeskal at der er nogle arbejdspolitiske instrumenter som er hårde som bliver taget i

en filosofi at vi skal tvinge ved jeg ikke om jeg vil

og samtidig prøver de at fortrænge billedet af mennesker med slidgigt

der starter dagen med smertestillende piller til morgenmad de veltrimmede privilegerede på samfundets solside gør sig klar til at kunne realisere sig selv et par år mere på arbejdsmarkedet og det skal de være så evig velkomne til men utrygheden er mærkbar i mange almindelige lønarbejderhjem

rigtig mange er bange for ikke at kunne holde til arbejdet indtil pensionsalderen frygten for en uværdig afslutning på et langt arbejdsliv siver ind i kroppen

på mennesker som i stedet for skulle have et klap på skulderen

den gennemsnitlige levealder der stiger så galt kan det åbenbart gå når man hamrer mennesker ind i skabeloner talrækker ligninger og excelark en statistik der er skabt af fanden selv en mørk mandag morgen for virkeligheden er jo noget helt andet levealderen stiger ja men det gør skellene i samfundet også forhøjelsen af pensionsalderen

rammer så sikkert som et varmesøgende missil nøjagtig de mennesker som har fået mindst da der blev delt ud af uddannelser men som til gengæld har trukket læsset gennem mange år på arbejdspladserne fælden klapper om de kortuddannede der er fanget i en dobbelt skævhed med ulige arbejdsvilkår og ulighed i sundhed og levealder der er i dag stor ulighed i antal af gode leveår og nu bliver det bare værre eliten er godt

i sit eget billede men det er et drømmesyn for den almindelige befolkning

finansministeriet har faktisk netop fremlagt beregninger om at vi skal forvente at fire og tyve procent i fremtiden vil ende på førtidspension afskaffelsen af efterlønnen trækker mange triste spor efter sig det efterlader rigtig mange faglærte og ufaglærte i et arbejdsmæssigt og socialt ingenmandsland

skal en eventuel stigning i pensionsalderen overhovedet give nogen mening kræver det en række andre sideløbende initiativer vi skal blive meget bedre til at tage hånd om de mennesker som er for syge til at gå på arbejde men som er for raske til at få førtidspension skal en stigning i pensionsalderen give mening

lave arbejdsskifte i løbet af livet og for det tredje skal

det muligt at stige af

mennesker sfs mål er en reel retfærdighed der tager udgangspunkt i den reelle virkelighed uden for

og uden for finansministeriet det her såkaldte gennemsnit efterlader som sædvanlig de mest nedslidte på bunden ja mens de privilegerede flyder ovenpå som korkpropper

skal vi gøre op med det ulige og det socialt opdelte arbejdsliv

har et forslag til vedtagelse der lyder sådan her folketinget konstaterer at der i forbindelse med de vedtagne forhøjelser af folkepensions og efterlønsalderen ikke er taget et tilstrækkeligt og rimeligt hensyn til mulighederne for at nedslidte kan trække sig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet på et tidligere tidspunkt herunder

seniorførtidspensionen ikke virker som forudsat derfor opfordrer folketinget regeringen til at stille forslag om at styrke

pensionsalderen så er der altså nogle andre faktorer

der fik jeg fat i at det jo handler om et ordentligt arbejdsmiljø så folk ikke bliver nedslidt det handler om at investere i noget uddannelse så alle dem med ikke ret meget uddannelse eller ingen uddannelse

og nogle rettigheder til at steppe ud af arbejdsmarkedet når

det er jeg jo fuldstændig enig i og det er sådan set det der er ånden i det forslag til vedtagelse som enhedslisten og alternativet

for det siger jo lad os nu sætte den pensionsalder på pause

få kigget på alle de andre ting når vi så har gjort det og vi har fundet nogle tilfredsstillende løsninger

vi diskutere en forhøjelse af pensionsalderen så jeg forstår ikke rigtig

som ikke mente at enhedslisten kunne føle sig dækket af det det går nok mest på det her med om

skal operere med muligheden for en forhøjelse af pensionsalderen sf afviser ikke på forhånd en forhøjelse af pensionsalderen hvis det i øvrigt indgår i en række andre initiativer

det er jo rigtigt at grunden til at vi ikke kunne blive enige

alternativet siger at vi da er nødt til at stoppe det vanvid der er i gang med at man bare sætter pensionsalderen i vejret i takt med den gennemsnitlige levealder det stopper vi og så får vi en bred forhandling i folketinget om de andre ting som ordføreren så udmærket nævnte det må vel være den rigtige rækkefølge at gøre det

at vi ikke om jeg så må sige skolder en hel masse mennesker der bliver ramt hårdt og uretfærdigt

i forhold til om man forestiller sig en fremtidig forhøjelse af pensionsalderen men lad mig slå sfs position fast den er at vi er imod den nærmest automatiske forhøjelse af pensionsalderen som ligger i velfærdsforliget og vi stemte også imod forhøjelsen til

jeg ved hvad det gør ved deres krop og jeg ved at der ikke er investeret i teknologi på arbejdsmiljøområdet den undersøgelse vi fik

arbejdsmiljøet med fem og tyve procent på en række vigtige områder

derfor ved vi rigtig rigtig meget om hvad der vil ske i de næste ti år det er kun ti år det er lige rundt om hjørnet hvis ikke vi som politikere tør

løn og det hårdeste arbejde og det korteste liv som endnu en gang skal betale de næste ti år

er det urimelige i de her ordninger hvorfor kan vi ikke få nogle ordninger hvor vi så siger

have lov alt det de har lyst til ingen problemer i det

vedtaget at pensionsalderen stiger til otte og tres år i

men hvordan forholder det konservative folkeparti sig til lovens tekst som jo siger

men at den stillingtagen skal

på baggrund af stigningen i den gennemsnitlige levealder og allerede

og femten da et flertal herinde besluttede at pensionsalderen skulle stige til otte og tres år

steget sådan at pensionsalderen skulle forhøjes til ni og tres en halv år kan der derfor være nogen som helst tvivl om

kommer de konservative sammen med alle de andre forligspartier til at stemme for at pensionsalderen bliver sat op til ni og tres år med virkning fra

selv om den gennemsnitlige levealder er steget så den berettiger til en

ikke synes at den skal stige måske fordi der er for meget utilfredshed i befolkningen hvad ved jeg så kan de konservative bare stemme imod en forhøjelse eller blokere for

har været en debat der

at herre finn sørensen allerede har markeret så det er dejligt

har hørt mine guldkorn er der allerede en markering til spørgsmål så

synes det er godt at vi diskuterer de forudsætninger der ligger

også nogle af de myter som florerer og en af de ting

med den aftale fra to tusind og femten som der er blevet refereret til

meget mærkeligt at vi i dag skal stå og forholde os til det for en lang række andre ting der indgår i den debat som ikke er kendt på nuværende tidspunkt blandt andet den her levetidsindeksering som jo er hele forudsætningen for debatten men

jeg forstår ordet solidaritet på den måde at

solidarisk med hinanden

et meget meget stort læs for at andre nærmest skal

mange år man har mulighed for at være pension jeg kan allerede se herfra at herre christian juhl har svært ved at forstå min pointe men så vil jeg gerne gøre den endnu tydeligere for

folkepension i måske ti år hvorimod andre kan få den i fem og tyve år er det solidaritet

meget fint beskrev det har så ikke så meget

set en rigtig glædelig begivenhed jeg tror at den eneste der i dag

blive ældre er herre christian juhl som som tvivler

hvem er vi herre christian juhl det er danskerne vi er ét folk herre christian juhl og danskerne bliver ældre

at hvis vi skal have et stærkt velfærdssamfund kræver det også at vi

og når vi bliver ældre stiller det selvfølgelig også krav til hvordan man indretter samfundet men alt det sagde jeg meget om i min besvarelse af

til den politik som regeringen

jeg vil gerne høre ministeren står det hvert af de nuværende forligspartier frit for fuldstændig frit for om de i

tyve vil stemme for en yderligere forhøjelse af pensionsalderen

af folkepensionsalderen kræver alle forligspartiers accept og at hver enkelt forhøjelse

steget i et omfang så man er nødt til at forhøje pensionsalderen til ni og tres år det tror jeg ministeren er enig i det er i hvert fald klart beskrevet i lovteksten mit spørgsmål går på at hvis nu den gennemsnitlige levealder

steget og det ved vi den er for det var den allerede i

femten sådan at

hvis man skal overholde lovens tekst skal man forhøje pensionsalderen til ni og tres år er det sådan

fuldstændig frit for at man inden for forligets rammer kan stemme for eller imod en forhøjelse af pensionsalderen

ikke støtter den aktive beslutning der skal tages

tror at ministeren godt ved at vi lever i et klassesamfund hvor der er forskel på dem der har det bedst og dem der har det ringest dem der er rigest og dem der er fattigst nogle får en uddannelse af samfundet endda en høj uddannelse jeg ved ikke hvad ministeren har af uddannelse

udviklende og spændende arbejde de kan holde til at arbejde rigtig rigtig lang tid for de starter relativt sent på arbejdsmarkedet de får som regel også en rigtig lang og god alderdom andre må tage det tunge ensformige nedslidende arbejde

til en lav løn lavere end akademikerens og professorens

til at få et godt seniorliv hvis det er ministerens vej til solidaritet så vil

jeg protesterer solidaritet er at vi får nogenlunde lige vilkår og det er det vi skal prøve med det her

det relativt langt

meget optaget af da fru laura lindahl så tillod sig også at bringe solidaritet ind i den her diskussion

der kan være mange forskellige årsager til

hvorvidt man har en lang eller kort uddannelse og hvilke jobfunktioner man har

så kan blive omskolet lave et sporskifte i sit arbejdsliv at man har de her muligheder og der lever vi jo heldigvis i et velfærdssamfund hvor danmark jo er et af de samfund i verden hvor man har de allerbedste forudsætninger for at det kan lade sig gøre og hvor vi jo også heldigvis kan glæde os over

en reel mulighed for at tage sig et sporskifte og det vil sige en anden uddannelse

at der er nogle jobs på de områder der kan jo ikke være gode kontorjob til alle

og jeg tror ikke der er ret mange akademikere der så omvendt vil tage det tunge job som skraldemand jord og betonarbejder og de andre ting når de nu kommer til at mangle nogle folk der det er det der er det vigtige ikke og det er derfor vi skal lave arbejdspladsernes nedslidende påvirkning om

per definition hårdere at have et fysisk arbejde end det

sidde på kontor og måske være udsat for et psykisk hårdt arbejdsmiljø for mig er det ikke enten eller det er både og der er både brug for at gøre noget i forhold til fysisk arbejdsmiljø

ret nyt at herre christian juhl her i dag kun er optaget af det fysiske

den iver han normalt har for arbejdsmiljø må afspejle det

selv været med til at lave en trepartsaftale sidste år for to milliard kr hvor vi giver langt bedre mulighed for at nogle af dem med de

det

kære minister

ja sådan kan han også bruge min taletid

fortsætte i håb om at hans embedsmænd så hører efter

og der kommer ministeren

med et meget interessant svar på mit sidste

håbe at ministeren går op og retter mig

tyve skal tage stilling til om pensionsalderen skal forhøjes yderligere så kan et enkelt parti blokere for det uanset om den gennemsnitlige levealder er steget til et niveau som kræver at pensionsalderen bliver forhøjet det er sådan jeg opfattede ministerens svar og det er meget interessant

så kan man jo håbe på at befolkningen og ikke mindst den kommende valgkamp vil lægge så meget pres på enkelte partier at de begynder at ryste på hånden når vi når til

så

om stigningen i den gennemsnitlige levealder egentlig dikterer at pensionsalderen skal hæves til ni og tres år

med et forlig hvor der klart og tydeligt står at man har bundet hinanden op på at pensionsalderen skal stige i takt med den gennemsnitlige levealder eller det man med et fint ord kalder indeksering og hvad skal man så med en lovtekst som meget klart beskriver hvordan det skal beregnes og hvad det er man skal rette sig efter en lovtekst som jeg gerne

den således beregnede folkepensionsalder skal efter loven afrundes til nærmeste halve år det vil sige her til ni og tres

det var altså den gennemsnitlige levealder på det tidspunkt der sagde at pensionsalderen

skulle vi egentlig have vedtaget skulle forhøjes til ni og tres år

i bemærkningerne da folkepensionsalderen efter loven højest kan reguleres med en år ad gangen skal folkepensionsalderen fastsættes til otte og tres år med virkning fra

og tredive hvis den mekanik ikke havde været der

femten besluttet at forhøje den til ni og tres

det får af konsekvenser det er jo den mekanik vi andre partier som stemte imod det har angrebet fordi vi havde en opfattelse af at det var det forliget byggede på men nu står ministeren og siger at selv om den gennemsnitlige levealder er steget så man egentlig skulle forhøje den til ni og tres år så kan et enkelt parti blokere for det

i gang med nogle skriftlige spørgsmål jeg synes det er lidt vigtigt af hensyn til den kommende debat op til folketingsvalget at vi har fuldstændig på det rene hvad det er de forligspartier har bundet hinanden op på jeg ville også gerne kommentere mange af de andre

det er nok ikke tilfældigt at vi ikke kan det men jeg noterede mig at stort set alle ordførere taler om at vi skal have nogle ordninger så man kan trække sig ud af arbejdsmarkedet før pensionsalderen hvis man af forskellige grunde ikke kan holde til det mere så ser jeg da meget meget frem til at de samme partier og ordførere

meget meget snart kommer med nogle helt konkrete forslag til hvordan de har tænkt sig at realisere det

med at der ikke er råd må jeg bare henvise til at hovedparten af det

jo er bragt til veje på grund

får lov til at betale en velfærd de måske aldrig nogen sinde når at nyde godt af

af førtidspension og fleksjob og hvilke initiativer vil ministeren tage på baggrund heraf hvorfor skal vi nu diskutere det igen igen kan jeg næsten høre nogen spørge vi

haft samråd om den her sag både enhedslisten og andre partier har indkaldt til samråd og ministeren siger og det tror jeg da på at han og forligspartierne er i fuld gang med at evaluere

på høje tid vi får nogle konkrete forslag til løsninger på bordet forligspartierne har evalueret og evalueret i en

år nu det er på høje tid de tager sig sammen og kommer med nogle konkrete svar til de mange mennesker der er blevet og stadig væk bliver ramt af den her reform nogle svar til dem der bliver sendt ud i det ene udsigtsløse forløb efter det andet som de i mange tilfælde får det værre af til dem der bliver nægtet førtidspension selv om de kun har meget lille eller slet ingen arbejdsevne til dem der gerne vil have et fleksjob på deres nuværende arbejdsplads men

ikke kan få det på grund af den måde loven er indrettet på til dem der går ned i løn fordi de skifter fra det fleksjob de har haft i mange år til et nyt eller som oplever at de får en lavere timeløn end deres kollegaer til de mange der oven i sygdom og handicap oplever at de bare bliver fattigere og ovenikøbet oplever mistænkeliggørelse på jobcenteret alle disse mennesker har da krav på nogle klare svar og nogle løsninger de kan bruge til noget i stedet for den her meget langvarige snak om at vi evaluerer og kigger på det jeg synes også at

mennesker og mange mange andre der er bekymrede

for hvilke muligheder de egentlig har for et trygt arbejdsliv hvis man skal gå og frygte

har krav på at vi får nogle konkrete svar inden folketingsvalget så vi kan tage det med i diskussionerne op til folketingsvalget jeg ser frem til ministerens besvarelse og håber selvfølgelig på

og for hvornår forhåbentlig allerede i dag den munder ud i nogle klare meldinger om

for nogle ændringer man vil foretage i lovgivningen og måden at administrere den her reform på

jeg minder om at med den nye form

én kort bemærkning og kun ordførerne

og fleksjob som jo heldigvis har været på dagsordenen mange gange her i i den tid

tingene ser ud det er jo en rigtig stor reform

dele af reformen

og fleksjob og som jeg opfatter forespørgslen i dag

men inden vi når dertil tror jeg måske det er meget godt lige at lave en kort

når frem til hvad der skal ske fremadrettet

set gerne minde om at vi jo fremrykkede en del af evalueringen mere præcist

handlede om reglerne for hvornår borgere kan få tilkendt

langvarig diskussion en meget vigtig diskussion

fortjener stor opmærksomhed delevalueringen pegede på at der i praksis var forskellige forståelser af hvilke borgere der kunne tilkendes

i ressourceforløb nogle kommuner havde fortolket reglerne strammere end andre

strammere end det var intentionen med den politiske aftale tilbage i to tusind og tolv forligskredsen tog derfor allerede i februar måned

en diskussion jeg selv har sat mig i spidsen for i de to år jeg har været

finn sørensen at det det løfte jeg gav

på lovændringen trådte jo så i kraft den første juni her i to tusind og vi har også med lovændringen nu synes jeg fået lavet en klar og grundig præcisering en præcisering der tager afsæt i snitfladen mellem ressourceforløb og

borgere i fremtiden ikke længere skal komme i klemme som følge af uklarhed om reglerne vi har sikret en reel praksisændring før lovændringen blev der givet afslag på

med henvisning til at det ikke kunne udelukkes at arbejdsevne kunne udvikles i

nu klart at et ressourceforløb udelukkende er relevant når der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen når borgeren kan drage nytte af indsatsen det vil sige når det er realistisk at borgeren i

initieret

burde være glad for at der har været den her udvikling jeg mindes jo også at enhedslisten faktisk nåede frem til

at støtte lovforslaget fordi enhedslisten vurderede at der var flere gode elementer i den præcisering og derfor måtte man stemme ja det er jo sjældent at

oplever enhedslisten stemme ja til ting på på den måde men det vil jeg

sådan vil herre finn sørensen lige

sige at den her praksisændring

er noget som som jeg har fundet på at det har man ikke nogen dokumentation for derfor synes jeg

som følge af lovændringen har ophævet to principafgørelser de beskrev netop situationer hvor borgere skulle i ressourceforløb fordi det ikke kunne udelukkes at arbejdsevnen kunne udvikles ankestyrelsen ville så senere i år melde sin nye praksis ud det synes jeg er et meget kraftigt signal til kommunerne om at der skal planlægges en anden praksis end hidtil praksisændringen slår også igennem i ankestyrelsens seneste afgørelser ankestyrelsen har behandlet en række klagesager hvor kommunen har truffet afgørelse før loven trådte i kraft mens ankestyrelsen har behandlet klagesager efter loven trådte

i tredje kvartal to tusind og sytten ændrede eller hjemviste ankestyrelsen nitten procent af sagerne om

tilsvarende steg andelen af ændrede eller hjemviste sager om

fra tretten procent i tredje kvartal to tusind og sytten til

med forbehold for at der endnu er tale om få sager er der tale om nogle ret markante stigninger

indsatsen på området i årets første tre kvartaler har københavn tildelt flere førtidspensioner end i hele to tusind og

og ti altså flere år før reformen blev vedtaget for at finde et år hvor københavn har tildelt flere

af forklaringen på at de nu tildeler

til flere borgere på landsplan er der også sket en stigning i to tusind og seksten fik cirka otte tusind fem hundrede borgere tildelt

reformen nemlig en situation hvor flest mulige får hjælp til at udvikle arbejdsevnen og blive en del af det arbejdende fællesskab og hvor de borgere der ikke har udsigt til at de nogen sinde kan blive en del af arbejdsmarkedet så får tilkendt

helt overordnet set viser den at der er en lang række ting der fungerer godt også efter hensigten men jo selvfølgelig også

udfordringer jeg hæfter mig først og fremmest ved at den samlede borgertilfredshed er rigtig høj mange borgere er tilfredse med deres forløb og det gælder uanset om

de mest tilfredse borgere er dem der får tilkendt førtidspension eller bevilget et fleksjob det gælder også fleksjob med få timer

er tilfredse mens lige knap halvdelen af borgerne i ressourceforløb

synes jeg faktisk på alle måder er en succeshistorie de nyeste tal viser at cirka niogtyvetusind personer arbejder i fleksjob på op til ti timer om ugen jeg vil gerne minde om at det før reformen ikke var en reel mulighed fleksjob var dengang målrettet mere ressourcestærke borgere der kunne arbejde flere timer knap tolvtusind

ressourceforløb knap hver tredje er tre måneder senere i beskæftigelse fleksjob uddannelse

nå frem til en enighed om det men uanset hvad bliver vi nødt til at huske på at målgruppen for ressourceforløb primært er personer der tidligere ofte

for det første har hver femte borger der har været mindst seks måneder i ressourceforløb ikke modtaget nogen form for indsats det kommer vi til at diskutere for det andet har kommunerne store udfordringer med at oprette virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløb som rehabiliteringsteamet

kommuner ikke formår at give deres borgere en bedre indsats i ressourceforløb

fleksjobområdet det er lykkedes at sænke andelen af ledige visiteret fra fire og tyve procent i to

tusind og atten men det skal vi have fokus på vi skal have andelen endnu længere ned og det kommer vi også til at diskutere vi kommer faktisk til at diskutere ret mange ting

var jo sådan at vi i juni måned havde indkaldt forligskredsen samt nitten af de største og

mest centrale organisationer på området hvor vi gav dem mulighed for at komme med alle deres

nu har vi så lavet en politisk køreplan for evalueringen som starter tror jeg som jeg husker det i næste uge og som kører over fem forskellige temamøder og som jo så skal munde ud i at vi politisk aftaler hvilke eventuelle justeringer der skal foretages med henblik på at der kan laves lovgivning så viljen er til stede hos forligspartierne det mærker jeg og vi viser jo sådan set også at vi allerede har handlet på en del af den udfordring som var da jeg blev beskæftigelsesminister

hvornår man skal i ressourceforløb kontra

og ildhu for at gå ind i den her diskussion vi har nogle politiske uenigheder om hvad der skal til for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige det er en anden sag

at enhedslisten stemte for den lovændring i juni og det var faktisk udtryk for en vis tillid til ministeren

ministeren var meget ærlig om hvad den lovændring betød

at flere vil få tilkendt førtidspensioner

vil få det tidligere det var vist nogenlunde ordret som det blev sagt det er klart at man kun

nu fremhævede ministeren at det går rigtig godt med med den lovændring og at kommunerne har lyttet

jeg ser frem til at få sådan en grundigere redegørelse på

sikkert sagtens få mit spørgsmål er så set med ministerens øjne er det så slut med at foretage lovændringer i spørgsmålet om selve kriterierne for at få tilkendt førtidspension eller indgår det også i ministerens arsenal

et fyldestgørende svar på det det får herre finn sørensen

men det som jeg synes har været det allervigtigste tema har jo været at vi så ressourceforløb som ikke bragte nogen tættere

ikke nogen af os der kunne holde til det var dybt uacceptabelt

præciseringen blev lavet jeg noterer mig også at enhedslisten stemte for den ændring det som den evaluering vi tager hul på nu for alvor tager fat på er jo langt mere kan man sige det kvalitative indhold af

tre temaer som vi kommer til at diskutere ud over andre

så jeg må faktisk sige at det vi står over for nu

meget seriøs tilgang til en meget meget stor reform

kan ministeren se andre veje ud af den klemme som nogle borgere kommer i i de kommuner hvor man ikke nødvendigvis tænker på borgerens bedste andet end

udstyrer borgerne med en række helt konkrete rettigheder

uanset kommune til enhver tid vil være til borgernes

og tolv derfor tror jeg også at man må sige at den evaluering der finder sted nu

til at præcisere og tydeliggøre hvad der lå bag den aftale fra to tusind

der bliver et mindre råderum for den enkelte kommune på nogle af de her punkter det

jeg lægger op til at diskutere hvordan vi så helt præcis griber det an

glædeligt at vi i hvert fald er kommet i en situation så det vi diskuterer nogle gør det så helt for sig selv inde i et lukket rum vi andre vil gerne diskutere det her i offentligheden

for nogle konkrete løsninger vi kan komme med

klart fremskridt jeg har nogle bemærkninger sådan generelt til evalueringen af loven idet jeg takker for det fyldige materiale vi har fået

til det formål lidt provokerende måske vil jeg sige at set med forligspartiernes øjne

den eneste sådan helt klare succes

at man har fået nedbragt antallet af nye førtidspensionister ganske voldsomt

det erklærede formål med loven

oven i købet tilkendt en tredjedel færre førtidspensioner end forventet det vil altså sige at loven i virkeligheden er meget strammere end forligspartierne troede

det skulle føre til udvikling af arbejdsevne og bringe folk tættere på arbejdsmarkedet det virker bare ikke i særlig høj grad hvad ressourceforløbene angår

der kommer i ordinært job efter endt forløb cirka halvdelen får den førtidspension de burde have haft med det samme og resten er på andre ydelser eller støttet beskæftigelse i form af fleksjob på få timer hvad disse fleksjobbere på få timer angår

er der ingen udvikling af arbejdsevnen for halvfjerds procent af dem det er kun et mindretal der er så heldige mens andre mister arbejdsevne under fleksjobbet det er selvfølgelig godt for dem der får noget ud af deres ressourceforløb og som er glade for deres fleksjob det kan man kun glæde sig over uanset hvad man i øvrigt mener om den lov men det kan jo ikke opveje de mange tusinde der har fået afslag på førtidspension selv om de kun har meget lille eller slet ingen arbejdsevne i stedet er de blevet pisket igennem håbløse og i nogle tilfælde direkte skadelige forløb ofte stik imod lægelige anbefalinger kommunerne bruger jo desværre den magt som loven giver dem til at skønne at borgerne kan udvikle arbejdsevne

engang begrunde hvad den har sin optimisme i eller kunne anvise et konkret job til den pågældende det evige omkvæd er at vi

det drejer sig om her mit indtryk er at disse mennesker

de føler at de er blevet skubbet ud over skinnerne de er fortvivlede vrede opgivende de føler sig mistænkeliggjort efter fire år hvor forligspartierne og skiftende ministre vaskede hænderne og skød skylden på kommunerne

kom vi i efteråret to tusind og sytten så langt

jeg vil gerne kvittere for at han tog hul på det arbejde men hold da op der er langt fra ord til handling efter tre

års svære fødselskramper barslede bjerget endelig i juni måned men det blev altså kun en lillebitte mus der kom ud af det nu skal ressourceforløbene søreme være relevante og fremme et udviklingsperspektiv det er da en tilståelsessag

om bare den mindste lille ve fra det store tavse bjerg det er ellers ikke fordi der mangler løsninger enhedslisten dansk folkeparti og alternativet har gennem årene peget på flere konkrete løsninger lo og ftf har gjort det ældre sagen har gjort det fem og tres fagforeninger og handicaporganisationer samlet i værdigreform har også gjort det

endda selv mødt op i folketinget og hos ministeren og har præsenteret deres forslag som det vil fremgå af forslaget til vedtagelse

mener dansk folkeparti enhedslisten og alternativet at man i lovarbejdet bør tage udgangspunkt i de seks krav som organisationerne bag værdigreform er kommet med

skal borgeren frit kunne vælge mellem førtidspension ressourceforløb

grænse på ressourceforløb på fem år og hvis borgeren ikke er afklaret inden

retskrav på en førtidspension 3 borgeren skal selv kunne søge et ressourceforløb et udviklende ressourceforløb skal ikke først iværksættes

ydelsen under ressourceforløb skal være på niveau med sygedagpenge 5 tolv månederskravet for at få fleksjob på egen arbejdsplads fordi fastholdelsesfleksjob er det bedste redskab til at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet 6 fagforeningerne skal have forhandlingsretten tilbage når det gælder ansættelse i et fleksjob og der skal aflønnes efter overenskomsten i stedet for den løndumping

så vil jeg på vegne af enhedslisten dansk folkeparti og alternativet læse følgende forslag til vedtagelse

at lovgivningen om førtidspension og fleksjob anvendes til at afvise førtidspension til mennesker med ringe eller ingen arbejdsevne for i stedet at henvise dem til yderligere arbejdsprøvninger eller til udsigtsløse og i nogle tilfælde direkte skadelige ressourceforløb folketinget pålægger derfor regeringen inden udgangen af to tusind og atten at fremsætte lovforslag med udgangspunkt i forslagene fra værdigreform med det formål at stoppe en sådan praksis i kommuner og ankestyrelsen og at sikre alvorligt syge en værdig

meget meget spændende læsning

også været læsning der har bekræftet mig i de ting som vi socialdemokrater rent

ændret og det vil jeg gerne

lang tid ud altså unødvendig lang tid

vi simpelt hen nødt til at løfte ressourceforløbene og gøre dem endnu bedre med en bedre kvalitet og sørge for at der er fokus på på handling

også nødt til at sikre at folk ikke venter i flere år på at der sker noget efter at de har fået tilkendt et ressourceforløb jeg tror at der er rigtig mange der gerne vil hjælpes det

det jo rigtig rigtig svært

skal vi også have borgerne mere i centrum jeg tror at vi alle sammen har hørt om mennesker som føler at de bliver jagtet rundt i ting som de ikke forstår og som de ikke føler

indflydelse på at de er trætte og kede af det når de går ind til et møde i kommunen men desværre

i de kommuner hvor man forsøger at inddrage nogle

også gode resultater

vi skal sådan set bare gøre det sammen med de syge så de føler sig hjulpet og ikke føler

på arbejdsmarkedet det er jo rigtig godt når herre finn sørensen siger at

er jo ikke nogen der kan have noget imod at vi får flere tættere på arbejdsmarkedet hvem kan dog have noget imod det

nogle af dem vi virkelig får hjulpet der før ville

er rigtig mange af de her fleksjobbere der er tilfredse med det

stor tilfredshed så er der bare det problem

sagde er der stadig væk sytten procent af fleksjobberne der ikke er i arbejde og det tal skal vi simpelt hen

i de sidste mange satspuljeforhandlinger kæmpet for et mere rummeligt arbejdsmarked og det vil vi fortsat gøre og det vil vi også gøre i de her forhandlinger for at få endnu flere af de her fleksjobbere med til sidst vil jeg nævne

også er blevet diskuteret og som fylder meget nemlig alle dem som er blevet jagtet rundt i ressourceforløb men som egentlig bare skulle have en

lavet den her præcisering som ministeren kom ind på og jeg må sige

virket fordi vi ser ikke så mange eksempler

pressen som vi gjorde før i tiden om det er fordi de ikke er der

også nødt til at sige herfra at hvis det viser sig at det

går den anden vej så er vi nødt til at tage tage vores ansvar op igen

se på yderligere præciseringer det skal vi selvfølgelig følge nøje så jeg mener stadig at intentionerne med reformen er gode der er ting som er begyndt at virke men der er også stadig lang lang lang vej igen vi har været med til at lave de her reformer og derfor vil vi selvfølgelig også tage ansvar for

flere tættere på arbejdsmarkedet men også at vi behandler folk anstændigt og ordentligt

de bestemt fortjent og det skal vi nu er vi jo i gang med at tage fat på alle temaerne og skal have en god snak om det og det skal vi også have tid til og derfor ved jeg

fordi det skal gøres ordentligt

ikke at få det her til at trække ud for længe for der er plads til mange forbedringer men

ser frem til forhandlingerne det bliver utrolig spændende og jeg er sikker på at vi kan lave mange gode ændringer og så vil jeg

radikale venstre venstre konservative og liberal alliance

og fleksjob generelt tegner et positivt billede af reformens virke men også peger på en række udfordringer folketinget følger området tæt og bemærker at et enigt folketing i sidste samling vedtog en lovændring der præciserede snitfladen mellem ressourceforløb og førtidspension lovændringen gjorde det klart at et ressourceforløb alene er relevant når der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen folketinget konstaterer at forligskredsen bag reformen af

om evalueringen af reformen for at adressere de udfordringer

ude i landet kan jo ikke blive ved med at vente på at der sker noget og de kan ikke leve af

så herre leif lahn jensen hvilke konkrete forslag er det socialdemokraterne møder op med til de her forhandlinger hvad er det for nogle konkrete skridt der skal

også til at se hvad karsten hønge så leverer af indsatser

af forslag til forhandlinger når vi kommer dertil så

kommer til forhandlingerne kommer vi med nogle bud på det ud fra de temaer jeg

man kan se hvad det er vi er utilfredse med og hvad det er af problemer og det er meget godt i tråd med det som evalueringen også viser

om man skal have et fleksjob eller førtidspension hvis det er under jeg

timer nu skal man høre

som startede med få timer men som senere fik flere og han sagde det var da godt jeg ikke selv havde mulighed for at vælge dengang

og derfor vil jeg meget hellere sikre mig at de her mennesker får en mulighed for at være tættere på arbejdsmarkedet men jeg

vi skal opføre os ordentligt over for dem og jeg synes det er forkert

dem der ikke er med i det her forsøger at få det til at

vil de her mennesker det bedste for det vil vi

fordi vi godt kan se at den ikke har virket efter hensigten og fordi det er vigtigt for os

igen så det var da sådan et lidt søgt

indstillet på at der skal komme nogle konkrete løsninger så hurtigt som overhovedet muligt grunden til at jeg spørger er at

kongres udtalte at det var noget der skulle laves med hende selv for bordenden

det var hende der havde lavet den reform

så travlt så man vil hellere vente til efter valget i håb om at hun er statsminister

bliver en del af

også det signal jeg sender her

nogle konkrete ændringer så hurtigt som muligt kan

om ordføreren er enig i at fagforeningerne igen skal have mulighed for at sikre at fleksjobbere arbejder på overenskomstmæssige vilkår og ikke

arbejdsforhold det skal vi da vi skal da kigge på

har mulighed for at få et fleksjob skal vi ikke have

arbejdsløshed ned har de det godt nok ude på arbejdspladserne alt det er vi da nødt til at diskutere det er da ikke en nem omgang men vi er da nødt til at gøre det for

vi kommer til at diskutere rigtig mange ting også mange af de forslag der er kommet fra forskellige fagbevægelser

til at forhandle betingelserne i forbindelse med etablering af fleksjob så vi er sikre på at det er under overenskomstmæssige vilkår ikke noget om at det er meget tid

for at sætte dette emne til debat det har været er stadig og vil fortsat være en vigtig debat som vi skal tage

ikke et eneste parti eller et eneste menneske som ikke ønsker vores medborgere det bedste vi ønsker alle at de borgere der

have den vi ønsker alle at skabe et samfund hvor vi holder hånden under dem der ikke kan selv og hvor vi giver et kærligt puf til

kan måske skal hjælpes lidt på vej vi ønsker alle et system hvor dem der kan yder mens dem der ikke kan skal nyde godt af fællesskabets hjælp sådan bør og skal det være og det antager jeg

der er bred enighed om her i salen derfor er vi også fortsat grundlæggende glade for den reform der blev indgået af et bredt flertal i folketinget

bliver overladt til sig selv på en førtidspension og at flere kommer i beskæftigelse

det er jo ikke det samme som at man fra den ene dag til den anden skal kunne have et fuldtidsjob

et skridt i den rigtige retning men intet er perfekt selv ikke en reform der er lavet af den nuværende partiformand og statsministerkandidat for oppositionen og for blot at præcisere for der er jo snart flere statsministerkandidater i rød blok end der er partier så tænker jeg

hvor der er mennesker der bliver trukket igennem lange og dybest set meningsløse beskæftigelsesindsatser sager hvor mennesket bliver sat til side og systemet kører videre i sin trummerum blandt andet har antallet af tildelte førtidspensioner varieret på tværs

en førtidspension end birgitte i københavn det kan vi selvfølgelig ikke acceptere og derfor har vi også præciseret reglerne så loven er blevet mere konkret

er der er mindre plads til fortolkning

det er også præciseret at borgeren kan undgå ressourceforløb og direkte få en førtidspension når det vurderes at der ikke er noget perspektiv med et sådant ressourceforløb på den måde har vi også fintunet vores lovgivning denne debat er

på baggrund af den samlede evaluering der blev præsenteret tilbage i marts måned og evalueringen viser at der er plads til forbedring der er stadig borgere i ressourceforløbene der ikke modtager den indsats de

samt kommuner der har store udfordringer med at oprette virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløbet

til forbedring det er ikke i orden og venstre forventer at kommunerne

gør det bedre i indsatsen over for borgere i ressourceforløb men evalueringen viser også positive resultater rigtig mange borgere er tilfredse med deres forløb og flere mennesker som førhen ville være blevet placeret på en førtidspension bliver nu en del af arbejdsmarkedet

afslutningsvis vil jeg blot vende tilbage til mit udgangspunkt for talen nemlig

vores medmennesker det bedste

at vi jo kan være uenige om hvad det bedste er

den ene er at de der kan yde skal yde mens de der ikke kan skal nyde godt af fællesskabets hjælp

ydelse for vi tror på at mennesker får en bedre

og derfor vil jeg slutte af med at sige

og også for erkendelsen af at der er plads til forbedringer i den her reform men når man hører ordførerens sidste bemærkninger

spørger man sig selv hvad er det egentlig for forbedringer venstre gerne vil have vi skal ikke opgive mennesker til en livslang førtidspension altså som om det at opgive mennesker der ikke kan arbejde og ikke har nogen arbejdsevne er at give dem en førtidspension det er vel ikke

i tilværelsen til en noget mere tryg situation

venstre gerne vil have ud af den evaluering og de politiske forhandlinger som kommer til at gå i gang

i kan blive bedre at

vi skal være bedre til

på det sidste jeg sagde i min tale

at situationen før reformen var at mennesker godt nok med en lille arbejdsevne

ikke blev en del af arbejdsmarkedet en del af det arbejdende fællesskab de fik jo tildelt en førtidspension

derfor jeg glæder mig over at vi i dag kan få selv mennesker med en lille arbejdsevne ud at blive en del af det arbejdende fællesskab og det

det stadig væk at rigtig mange førtidspensionister

job et skånejob

så det er jo ikke en særlig god begrundelse for at lave den

reform man lavede men det vil sige at venstres ambitioner i forhandlingerne ikke rækker

videre end at at vi skal have et bedre indhold i ressourceforløbene og at dem der

vi tog jo hul på den her i foråret med den lovændring vi lavede der forbedrer

drøfter alle forslag til forbedringer af førtidspensions og fleksjobreformen og vi ser frem til drøftelserne

enkelte af de elementer som jeg ser vi

rettigheder til mennesker muligheder for selv frit at vælge er det ikke en liberal værdi jeg spørger fordi jeg synes det her system efterhånden er blevet umyndiggørende og ufattelig formynderisk

gerne høre venstre vil i arbejde for at der kommer nogle valgmuligheder og nogle rettigheder for de mennesker der er kommet i den alvorlige situation som

de seks krav for eksempel det første

et frit valg mellem fleksjob

jeg spørger fordi jeg synes at man godt kan putte lidt mere værdighed ind i det her system der er virkelig plads til forbedring hvad angår menneskers frie ret til selv at have en indflydelse på

bestemt timeantal der

at der er mennesker som

der så

og som er glade for at det var et fleksjob de fik og ikke en førtidspension

jeg ønsker ikke at være med til at opgive mennesker

at vælge at have en smule indflydelse på deres liv i stedet for at nogle placerer dem i

den anden kasse jeg vil gerne fortælle en historie om en bekendt jeg har som kom på førtidspension i en ung alder fordi hun var ødelagt i ryggen af at være sygeplejerske da kommunen tilbød hende at hun kunne prøve et fleksjob med den udtrykkelige garanti at hun kunne komme tilbage på sin førtidspension så turde hun springe ud hun har nu i femten år haft et job med fuld løn på en skole

vanskelige vanskelige unge fordi hun havde en sikkerhed og en ret til at vælge hvorfor kan vi ikke

meget meget større omfang altså give flere muligheder og dermed få flere

endnu ikke er på en førtidspension men som ikke kan arbejde på fuld tid og der synes jeg at

kvaliteten af de fleksjob

ressourceforløb vi iværksætter

liberale land har et beskæftigelsessystem baseret på tvang

at den personlige frihed ens suveræne frihed på en

os der har arbejdet som kan bestemme over dem som er arbejdsløse som

et hersker og undersåt begreb i det øjeblik vi skal

ønsker at forsørge sig selv kan man jo gøre det uanset hvilken arbejdsevne man har men når man ønsker at blive forsørget af det offentlige

en dialog mellem den pågældende

det offentlige system og at vi her i folketinget prøver at aftale de spilleregler

jeg helt med på at den dialog skal være langt bedre

hjælpe folk videre enten ind på en førtidspension hvis man

er berettiget til det eller ud i et fleksjob og videre som en del

så der vil jo altid være mange der gerne

som vi alligevel sætter under tvang kan ordføreren godt forstå at at vi en gang imellem

opgive mennesker kan det ikke oversættes som om

vi faktisk tvinger mennesker der godt ville have et arbejde til at gøre bestemte ting fordi vi ønsker det under forudsætning af at vi lader som om de faktisk

jeg mener ikke det er noget man skal stræbe efter hvis der er en arbejdsevne

vi hjælpe mennesker til og så

der får tildelt førtidspension i danmark vi runder måske tolvtusind

inden reformen at systemet gav dårlige incitamenter til merbeskæftigelse at der var for store forskelle i den kommunale

ville tilsige en anden sagsbehandling end den som

for mig at systemet bruger noget tid på at sikre sig at en syg persons tilstand

ikke kan udvikle arbejdsevnen inden man sender personen på varig forsørgelse for den syge borger kan processen være frustrerende selv om den er nødvendig

de mente ofte at de så skulle have en

med rimelig få timer selv om de havde en arbejdsevne som jo betød at de kunne arbejde på ordinære vilkår i en anden jobfunktion

jeg rigtig svært efter mange år i et fag

arbejdet i en særlig branche at skulle indstille sig på

spor men jeg vil også holde fast i at vi skal have et samfund

hvis man kan forsørge sig selv skal

men igen jeg mener også at vi må insistere på at varige forsørgelsesydelser

at forsørge sig selv

og balancen mellem rettigheder og pligter mener jeg er blevet bedre med reformen af førtidspension

falsk varebetegnelse i nogle lovgivninger er er de liberale eller liberalisterne som jeg plejer at kalde dem mere umyndiggørende og mere

formynderiske end samtlige andre partier for eksempel i det her tilfælde når der er et misforhold mellem hvordan borgeren ser på situationen og hvordan situationen reelt er

er det en liberal tilgang til tilværelsen er det en liberal tilgang ikke at spørge borgeren og tage borgeren alvorligt og tro på hvordan borgeren oplever tingene hvornår skal mennesker

rettigheder i en af de værste situationer der er nemlig når man ikke kan klare arbejdet længere og når man ikke længere kan forsørge sig selv hvilke rettigheder mener liberale partier

for eksempel liberal alliance at man skal have i

vælge pensionen så vil man vælge ressourceforløbet frem for fleksjobbet

ret til det hvornår får mennesker rettigheder hvornår

det udfordringer ved at være liberal i et velfærdssamfund som det danske problemet med at være liberal er jo at vi har indrettet os på en måde hvor det at sige fra betyder at sige til i forhold til ydelser som andre mennesker betaler

til at få nogle ydelser som andre mennesker er blevet tvunget til at betale for

når dine rettigheder indbefatter tvang af andre du må gerne sige fra

jamen så er vi nødt til at have nogle fagfolk ind over vurdere

de har også haft en relativt lav løn i det meste af liv hvis de så oveni skal ydmyges ved at få at vide at de stjæler andre folks penge så stopper min

leg her for de har selv betalt i forventning om at den skat de har betalt kunne sikre dem når det engang gik galt mange af dem er kommet uforskyldt i den situation de er i

tale fru laura lindahl holdt

hvis man ikke er tilfreds med det man får fra det offentlige så kan man jo bare tegne en forsikring det er så beskeden til

er blevet frataget deres dagpenge blandt andet fordi fru laura lindahl har stemt for en forkortelse af dagpengeperioden og

institut for menneskerettigheder mener er på kant med grundloven og så videre det er jo ikke rigtigt når ordføreren siger at hun ikke går ind for tvang over for andre mennesker det gør ordføreren da i allerhøjeste grad jeg har lige nævnt nogle eksempler her men lad det nu ligge det

bruge hele eftermiddagen på uden at komme hinanden nærmere

er nysgerrig efter er at høre om ordføreren mener at der overhovedet er behov for ændringer i lovgivningen det er jo rart for os andre at høre lidt om når nu laura lindahl skal sidde med ved bordet i de der

sige at hvis det stod til os så gjorde man det sværere at komme på førtidspension end det er i

jeg synes det skal være sværere at komme ind på en høj varig ydelse som førtidspensionen og hvis det stod til mig og mit parti så ville vi lægge yderligere begrænsninger ind for at komme ind

ikke blive nemmere altså hvis det står til fru laura lindahl

at forhindre at der bliver lavet nogle lempelser i den her lovgivning sådan at det måske bliver nemmere

at få både førtidspension ressourceforløb og og fleksjob

formår at få flere mennesker i arbejde vi synes at vi skal kigge på andre muligheder vi skal ikke lempe

eksisterende del af markedsøkonomien

lige nu er den lav og den har været lavere endnu men den har også i mange perioder været høj

være arbejdsløse fordi vi har indført et system

gerne vil have et job uanset hvad

derfor har man været bekymret

at tage et hvilket som helst job i en hvilken som helst anden branche

når vi har indrettet systemet på en måde så vi er sikre på at det altid til

vi begynder at tvinge mennesker som gerne vil og i det øjeblik vi

at sætte tommelskruer på mennesker som egentlig bliver besværet af al den kontrol og tvang som nogle gange ligesom forhindrer dem i at kunne få det arbejde de ville kunne få og

få bedre hjælp til at få hvis den støtte de fik tog udgangspunkt i

med liberale frihedsrettigheder

så længe du gerne vil leve af andre menneskers penge

i en vis periode for et vist beløb og hvis man i øvrigt lever op til nogle krav

at folk kun gør det af nød

vi står her er jo også at der er rigtig rigtig mange mennesker for hvem

ikke rar læsning der var så mange sørgelige historier om mennesker der kæmper og mennesker der mister modet i i mødet med det her system

og der vil man også opleve at det er forfærdeligt nogle gange for mange mennesker der

at møde det danske beskæftigelsessystem noget der kendetegner de historier er uanset hvor syge folk er uanset hvor skadede de er

meget lidt selvynk der er meget lidt selvmedlidenhed man kæmper så godt man kan for at komme på benene igen og være noget for sine børn måske endda få et job men der er én ting der plager alle de her hårdtprøvede mennesker og det er umyndiggørelsen det er meningsløsheden det er mangelen på logik i mødet med det system som tvinger dem til at gøre noget de ikke kan se meningen i

i et regime der ikke giver mening så er det en sikker måde at bryde mennesker ned på vi synes det er uværdigt

uanstændigt og unødvendigt

i vores samfund vi har gode tider

et politisk valg når vi vælger at spare på støtten til syge og udsatte og fattige danskere

et politisk valg når man vælger at ophæve udsatte

det sker mange steder i samfundet lige i øjeblikket det sker når vi

daginstitution når de er en år gamle det sker når vi tvinger folk til at gå

bestemt tøj og det sker i voldsom grad i beskæftigelsessystemet hvor vi inddrager hundred tusinder af menneskers frihedsrettigheder

blevet syge eller skadede eller ledige så er frihedsrettighederne jo ikke universelle så er friheden jo ikke for alle så er det jo en hersker undersåt frihed hvor alle os der er ved muffen kan tvinge ledige og syge danskere rundt i et meningsløst beskæftigelsessystem fordi de er blevet syge ramt af fyringer

en stige for den sags skyld

er kampen mod kontrol og meningsløse tvangsaktiviteter også en frihedskamp i min optik og den sociale modstandsbevægelse som vi ofte refererer til er i min optik en frihedsbevægelse det er en kamp for vores alle sammens sociale rettigheder for vi kan alle sammen

en stige eller blive ramt af noget der betyder at vi pludselig står foran beskæftigelsessystemet

tvang fra dag et

vi selvfølgelig støtte den tekst som herre finn sørensen fra enhedslisten har læst op og

nogle partier omkring i det her samråd det er os det er df

enhedslisten vi er taknemlige for at to og tres organisationer der repræsenterer jeg tror det er over en million lønmodtagere er gået ind i den her debat

en række forslag som søger at give syge danske borgere større sociale frihedsrettigheder og en mere værdig behandling

selvfølgelig klar til at gå endnu længere i alternativet fordi vi

sikre på at folk gerne vil vi mener simpelt hen at hvis folk får frihed til at gøre det de vil så vil de nå meget meget længere og tage initiativ til at nå meget længere i deres liv end hvis de bliver tvunget så vi er nødt til at skabe rammer for at man kan leve et værdigt liv og have sin stolthed i behold også selv om man er syg eller skadet eller fattig i danmark ellers efterlader vi simpelt hen alt for mange udsatte menneske

frihedsrettigheder det betyder friheden

friheden

ens egen vurdering af om man er for syg

og tyve år vil jeg mene skal have mange flere andre typer gode tilbud først problemet med det her er at da man så prøvede

man et tvangsregime som er skåret alt for hårdt til så tusinder af danskere bliver dårligere og dårligere

parkeret i endeløse ressourceforløb og jobprøvninger

den ene der vil forsøge at snyde gør vi den til et mareridt for de tusinder der bare gerne vil videre

radikale venstre er jo en del af den reform som vi nu snakker om i anledning af forespørgslen her der drejer sig om den evaluering der er foretaget af

hos ministeren som radikale venstre går til med stor villighed

at foretage justeringer fordi vi jo

at der er en masse ting der kunne justeres vi har en stor villighed til at foretage

er givet at der skal bedre kvalitet i ressourceforløbene og de skal hurtigere i gang vi skal have flere i fleksjob tættere på arbejdsmarkedet og vi skal se på kommunernes rolle

forklaret jeg vil personligt også meget gerne selv inddrage borgerne mere i det arbejde der kommer jeg kan sige at vi går til de her møder

åbenhed og villighed og vi er overbeviste om at vi faktisk kan gøre det arbejde der er foretaget i

utålmodig sjæl som enhedslistens spørger men på den anden side kan vi se at vi allerede har foretaget betydelige ændringer i reformen i

sige tak for denne forespørgsel som ligesom er en opvarmning til de forhandlinger der kommer til

i forligskredsen men jeg kommer ikke til at foretage forhandlinger i salen i dag det vil jeg gemme til vi sidder

petersen eller nogen anden forligsrepræsentant indleder forhandlinger her i salen men jeg synes ikke det er urimeligt

for at stille enhedslisten tilfreds men i forhold til de mange mennesker der følger med i vores diskussioner

vi ligesom siger

er for nogle forslag man selv vil bære ind det er jo ikke det samme som at man så begynder at forhandle og kompromisse på forhånd eller noget som helst det er jo bare rimelig forbrugeroplysning om man så må sige så derfor vil jeg da gerne høre ordføreren hvad synes de radikale er meget meget vigtigt

fleksjob kommer tættere på arbejdsmarkedet vil vi alle være glade for det det er ikke sket her en af anstødsstenene er at

til at følge nøje op på ligesom jeg som sagt er interesseret i det tema der blev slået an før nemlig hvordan man kan inddrage borgerne mere i de enkelte løsninger til gengæld kan jeg sige at jeg ikke er særlig optaget af at lave meget konkrete rettigheder der er udstukket ved lov jeg vil gerne have at

har meget vide muligheder for at skønne

det der er årsagen til at vi ser så forskellige afgørelser i forhold til hvor mange

førtidspensioner man tilkender og hvor mange fleksjob man bevilger og hvad man i det hele taget gør med borgerne det er vel et problem i lovgivningen det vil jeg gerne lige bede ordføreren reflektere over en gang til så er jeg bekendt med at de radikale for et års tid siden eller mere måske faktisk udarbejdede et konkret forslag til hvordan man kunne ændre i lovgivningen om seniorførtidspension og der

ét fornuftigt princip og det var at hvis man ikke kunne anvises til et ordinært job

lave detailregler på christiansborg om præcise serviceniveauer

set indstillet på at når vi har kommuner og kommunalt selvstyre og det drejer sig om mennesker så må vi lægge et skøn ud i det yderste led og gerne hvor borgeren kan blive inddraget det vil jeg gerne stå fast på for så vidt angår

altså hele det kompleks vi snakkede om i den debat

stadig væk en radikal intention at man selvfølgelig skal gøre det

der har været kritiseret for netop

ministeren sagde

været overdrevet og at der faktisk har været

er tvivl om hvad vi mener med den her lovgivning det kan jo ikke være meningen at vi skal lave love som som sagsbehandlere og andre ikke helt forstår hvad meningen med er hvis vi nu har været enige om at der skal være nogle muligheder for mennesker her og

det er blevet administreret på en måde som vi ikke enige i og det er vi jo oplagt ikke enige i

så tager magten væk fra kommunerne og ind på christiansborg

gå i dialog og clinch og lave noget lovgivning der sikrer at kvaliteten bliver højere derude men ikke ved at vi tager magten ind

menneske i et samfund og ikke som en brik i et system det vil sige at man skal kende sine rettigheder det kan ikke hjælpe man siger vi vil gerne i dialog med dig men du har i øvrigt intet at skulle have sagt

din mening så skal jeg nok sørge for at tolke det her det er jo ikke en socialliberal holdning det er dog at tage mennesket alvorligt og give mennesket muligheder for at handle og vælge og når man nu har

der presser folk på en ydmygende måde

må vi vel lave om på det grundlag som er årsagen til det nemlig den her lov og så give mennesker ret til at vælge og ret til at sige at der er en yderste grænse for hvad en

enhedslisten gerne vil have en ikkesocialliberal løsning det plejer ikke at være et socialliberalt grundlag man arbejder ud fra det jeg er interesseret i er løsningen af det problem vi står med nemlig en reform der ikke altid har virket efter hensigten og nogle folk der kommer i klemme og det skal vi have løst ved lovgivning jeg mener som sagt ikke at svaret er at sætte meget faste retsrammer op om den enkelte

bliver det ligesom en skabelon eller et skema og

rykket hårtotter ud af hårbunden i en blanding af raseri og frustration over at kommunerne

borgere som modstandere vi ændrede loven en smule i maj måned med det mål at de kommuner der ikke kunne finde den rigtige linje i det nu bliver tvunget til at behandle deres syge og sårbare og udsatte borgere på en mere human og respektfuld måde

har jeg tit tænkt på hvilken legemsdel de tænker med i de her kommuner det eneste resultat jeg er nået frem til

i stedet for at spænde snubletråde ud skal kommunerne række borgerne en hjælpende hånd

sf arbejder for en hurtig og gennemgribende ændring

for sf bliver at styrke borgeren over for systemet de syge skal have flere håndfaste rettigheder de skal stå stærkere over for systemet førtidspension eller fleksjob

redningskransen til et bedre liv og alle borgere i danmark har krav på at blive behandlet med både omsorg og værdighed

som optakt til de forhandlinger som vi skal i gang med

arrangeret en række lyttemøder rundtom i landet

og konklusionen på de møder vi har fået afviklet indtil nu

er at alt for mange steder kommer mennesker i klemme det er på høje tid at folketinget griber ind over for det landslotteri som

som helt åbenbart har en afgørende betydning for hvilken behandling borgeren får nogle kommuner behandler deres borgere med respekt andre kommuner efterlader borgeren på perronen jeg synes at vi seriøst skal behandle de seks forslag som vi har modtaget fra

godt indspark det ligger så i øvrigt også fuldstændig i forlængelse af den overskrift som sf har for en revidering af loven nemlig at give flere rettigheder

de syge de sårbare og de udsatte

har nemlig brug for en klar lov med en række konkrete rettigheder som kommunerne skal leve op til

vi skal stoppe den socialpolitiske blindflyvning og i stedet udstyre borgerne med en række retskrav mennesker skal stå stærkere over for kommunen borgerne skal stå stærkere over for systemet vi skal fjerne snubletrådene

stillede mennesker et stærkt fundament at stå på er det for meget forlangt nej vel er det ej sf vil foreslå nogle konkrete ting som for eksempel at når arbejdsevnen er under syv timer om ugen skal borgeren kunne vælge imellem ressourceforløb fleksjob eller førtidspension og hvis borgeren ikke er afklaret inden for de fem år der

skal borgerne kunne vælge imellem revalidering fleksjob ressourceforløb eller førtidspension vi synes at det er borgeren selv der skal kunne søge om ressourceforløb og i øvrigt kunne klage over forløbet vi mener at ansættelsesvilkårene i fleksjob altid skal aftales med fagforeningerne

virksomhed hvor man arbejder og vi forestiller os en række tidsgarantier lagt ind i sundhedsvæsenet arbejder man med begrebet behandlingsgaranti jeg tror også at vi i den her sammenhæng kan bearbejde det på en måde så borgerne også får nogle garantier for inden for nogle tidsfrister så de ikke igen skal sendes til nye møder hvor papirerne igen er blevet væk og næste gang får de en ny sagsbehandler og tredje gang

på det stærkest mulige fundament

jeg synes det var opmuntrende at høre mette frederiksens bemærkninger på

om at nu skulle man

i den her lov

skal vi forbedre den her lov

jeg kan kun ønske herre karsten hønge held og lykke i forhandlingerne jeg går ud fra at sf stadig er en del af forliget og at man som følge deraf bliver inviteret til de møder

karsten hønge er så konkret i forhold til hvad det er for nogle ting der skal ændres og

ikke er medforslagsstiller af det her forslag

reformen af førtidspension så umiddelbart

undrer man sig lidt over at sf ikke er med her betyder det så at sf vil støtte det forslag til vedtagelse som enhedslisten

helt uden for forligskredsen sf er røde stemmer der arbejder vi opfatter os som et et parti der vil flytte tingene dér hvor det foregår og i den her situation foregår det i forligskredsen gid dog enhedslisten havde samme

er den jo fuldstændig inden for rammerne af det

der mangler et enkelt som jeg i øvrigt er meget enig med herre karsten hønge i at vi skal have på banen det er spørgsmålet om nogle garantier for tidsfrister i sagsbehandlingen

forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor herre karsten hønge ikke er med

hvorfor han så

overvurderet herre finn sørensens viden og evne til at begå sig politisk så selvfølgelig ved herre finn sørensen godt at vi som forligsparti ikke stemmer for

rettet mod forligskredsen jeg synes ikke at den tekst er

i øjeblikket da sf lavede den fadæse at gå ind

var vi da nogle få stykker som prøvede

det her går helt helt ad pommern til og vi fik ret klar besked om at

derfor synes jeg at det her giver mulighed for et nyt samarbejde

i princippet ligeglad med hvem der har bundet sig til et forlig og hvem der ikke har jeg vil gerne høre hvis fru laura lindahl vil bruge sin vetoret til ikke at gøre det lettere det vil sige det hun

mennesker der kommer kommer ud i den her situation er sf så stadig væk at finde i det her forlig eller er der grænser for

enhedslistens repræsentanter kunne komme til at høre hvad mit svar er

er en forhandling der foregår i en forligskreds som sf er loyal over for og de diskussioner de uenigheder der er er jo ikke så mærkelige det er der jo i alle forligskredse også de ganske få forligskredse som enhedslisten

sig sammen til at være en del af her i folketinget selv dér

for det er jo lidt forskelligt jeg spurgte hvis fru laura lindahl fastholder at hun i hvert fald ikke vil gøre det lettere

en vej som sf vil fortsætte med at være en del af

hønge nu har kritiseret

høvlet de holdninger

blive ved med at være i en forligskreds når man kigger på

sådan skal herre christian juhl vide at sfs vælgere

kan leve af ord alene de kan ikke leve af første maj taler

ikke leve af dem og det betyder at vi er stemmer der arbejder hver eneste dag for at dreje hjulet den rigtige vej

stadig væk fylder og skal fylde i en en politisk debat med så stor en reform og med så mange mennesker der er påvirket af en

set også gerne i dag give det klare signal til partierne her i folketinget at det forventer jeg også at vi skal gøre fremover vi vi skal hele tiden følge den her diskussion og også turde

samråd men også i forespørgselsdebatter se på hvordan udviklingen er jeg mener jo at

med den lovændring vi har gennemført nu har taget hul på den første del af en evaluering som

så vil jeg også gerne give

være igennem den evaluering vi nu har

initiativ til i forligskredsen det vil jo så også betyde at vi derefter kan forholde os til eventuel lovgivning

bliver resultatet af det som vi nu diskuterer det giver jo så rig lejlighed til senere at tage en drøftelse omkring de initiativer vi måtte beslutte i den politiske forligskreds og det kommer vi så ikke til

ministeren være lidt mere præcis jeg ved godt at en forhandling kan trække ud og ting og sager men

og har somme tider været et meget vidt begreb så hvad ligger der nærmere i det hvad er det egentlig

ikke har hørt efter i timen jeg har forstået på det at man vil holde fem temamøder i forligskredsen kan ministeren løfte sløret for overskriften på hvert af disse fem møder

er ikke gennemgået her i dag jeg nævnte et par

oversende dem til de partier der ikke er med det vil sige dem der sidder i beskæftigelsesudvalget

er for et tidsmæssigt aspekt men men jeg ved jo så godt hvad mit mål er og hvornår begyndelsen af to tusind og nitten trods alt er i min verden og det vil sige at jeg håber at vi kan

skriftligt hvad planen er for det

det sætter jeg pris på og det må ministeren jo gerne gøre i endnu højere grad hvis man har brug for noget rådgivning undervejs i forhandlingerne

stiller vi jo gerne op og det er jeg sikker på at de to andre partier der ikke er med i forligskredsen

på mange måder herre finn sørensen som en god second opinion til den måde at lave politik på så nogle gange

så

modspil til regeringens politikudvikling det er der vist også i allerhøjeste grad brug for

diskuteret det her siden to tusind og tretten det var en af mine første

på det tidspunkt som socialordfører at engagere mig i det her og det var det var ikke rart

oplevede en total afvisning fra forligspartiernes side og fra den daværende beskæftigelsesministers side når vi påpegede de mange faldgruber og mulige negative virkninger

også lidt fortvivlende fordi man jo samtidig fik henvendelser fra en masse mennesker der ikke anede deres gode råd da de læste

der er jo stille og roligt blevet mere lydhørhed over for kritikpunkter af de åbenlyse fejl og svagheder der har været i den reform efter vores opfattelse hele vejen igennem og jeg vil gerne takke de mange organisationer uden for folketinget som har engageret sig i den her debat

advarede og kritiserede og som har holdt ved

hele det her forløb viser jo

ændre debatklimaet og det er jo den første betingelse for overhovedet at få foretaget nogle ændringer til gavn for de mennesker som det drejer sig om

jo også glad for at vi har en helt anden tone omkring det her end vi havde da vi diskuterede det med folkepensionsalderen men lur mig om ikke det kommer til at gå på samme måde efterhånden som

den lovgivning man havde der bliver tryktestet i virkeligheden for det er jo det der er sket her reformen er blevet tryktestet i virkeligheden med det resultat at den ikke bestod testen og nu er vi så inde i en spændende proces om hvordan vi

især svarene her fra talerstolen fra venstres

hans andersen og fru laura lindahl men

krav fra de her organisationer som forligspartierne jo så kan tage med eller lade være for det første er der det her forslag om at hvis arbejdsevnen er nedsat til syv timer eller derunder skal borgeren frit kunne vælge mellem førtidspension ressourceforløb eller fleksjob

lade borgerne vælge frit

handler om at beskytte de allermest udsatte det er jo dem der er blevet ramt så hårdt af den her reform og hvis ikke vi giver dem et sådant instrument

fortsat vil komme til at lide den kranke skæbne som mange af dem

så

tror jeg egentlig giver nogenlunde sig selv de er jo meget kontante de handler om at man skal have en ordentlig forsørgelse de handler om

sådan som man havde det før den her reform blev lavet jeg fik ikke tilføjet noget som jeg var meget glad for at herre karsten hønge tog op nemlig spørgsmålet om nogle skrappere tidsfrister eller

det er først når man indleder en sag om førtidspension at loven hele tiden har rummet en tidsfrist for hvornår det skulle være afsluttet

som ligger fra det øjeblik man går ned på kommunen og siger at

ikke kan arbejde på grund af sygdom kroniske lidelser

der kommer en afklaring af borgeren er jo et helvede der er opstået

på kontanthjælp i årevis syge mennesker og mennesker med handicap det er en del af den her diskussion at vi får indført nogle klare tidsfrister i sagsbehandlingen og at vi får indført noget som socialrådgiverne kalder en afklaringsgaranti

hvor lang tid det må tage førend man har afklaret en syg kontanthjælpsmodtager

fantastisk vigtigt jeg ved at foa har de samme tanker og heldigvis også flere partier i folketinget jeg ser frem til det videre forløb tak

forhandlingen afsluttet afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted

tirsdag den trettende november totusinde og